af nye penge men også frigjorte midler kommunerne kan styrke indsatsen for at fremme sundheden og forebyggelsen

og halvtreds million kroner

de gøre mere for at patienterne ikke bliver indlagt igen med aftalen

kan kommunerne også opretholde et højt investeringsniveau og investere mange milliarder i nye skoler

rammer for borgerne

de cirka halvtredstusind byggesager som kommunerne behandler

kommunerne spiller jo en afgørende rolle i at få ført de her reformer ud i livet

og regionernes økonomi det er aftaler som giver mulighed for at vi fortsat kan udvikle

det lægger regeringen stor vægt på

økonomiske politik på en sådan måde

markant handlingsplan for psykiatrien

og udbygge den ambulante psykiatri det er en stor investering jeg håber at satspuljepartierne vil være med sådan at vi kan sikre mennesker der lever med psykiske lidelser samme vilkår i behandlingen som mennesker med

en politik i balance

fra det været vores mål at bringe danmark trygt gennem krisen uden skår i vores solidariske samfund

folketingsårets afslutning er status at det går bedre i danmark

det vi betegnede som et stemningsskift familier og

se lidt lysere på fremtiden nu er stemningsskiftet fulgt

af konkret fremgang den økonomiske aktivitet voksede med

ifølge danmarks statistiks foreløbige tal

flere kommet i arbejde samtidig er ledigheden faldet eksporten er steget og boligmarkedet har det bedre

at fremgangen vil tage til i den kommende

en procent i år og to procent til næste år og så sent som i går har kommissionen anbefalet at danmarks skal fri

komme bump på vejen vi må og skal ikke tage noget for givet det

en sikker kurs med en ansvarlig økonomi og fremsynede reformer

at danmark står et andet sted i dag end dengang regeringen trådte til

ende lidt lidt ulidelig men tillykke med aftalerne og i øvrigt

tilsagn fra venstre for det har vi selv foreslået om at man investerer de frie satspuljemidler

i en oprustning af psykiatrien det synes vi

at tage et opgør med tanken om at det var vigtigere at bekæmpe privathospitaler end ventelister og

kontrol over det somatiske område og lavede patientrettigheder

lejligheden til at lykønske statsministeren og dermed også

tillykke med valgresultatet i øvrigt

mandat begge steder det er vel ottende gang statsministerens parti har været ude i et valg hvor man er gået tilbage og den rekord kan

heldigvis ikke slå hos os men vi fik

på plads og vi fik det på plads med et rigtig folkeligt ja og kom heldigvis ikke i den situation som vi snakkede om i sidste

til retsforbeholdet og det forhold at danmark på et tidspunkt efter nytår risikerer at glide ud af

bare spørge statsministeren om statsministeren oven på det flotte resultat hvor danskerne altså godt kunne skelne

snart at tage en drøftelse hvor vi forpligter hinanden

så må forstå er det oppositionen går til

har mindre velfærd end vi har med den vækst som regeringen lægger op til

om året sådan rundt regnet og

vi betyder noget at man kan udbygge vores

jeg godt understrege over for venstres formand og i

og så tre milliard kroner om året

hvordan man egentlig vil udmønte denne nulvækst

og færre ansatte

at danmarks store liberale parti

for hvordan denne nulvækst egentlig skal forstås

vi bruger to en halv milliard kroner mere på ulandsbistand end vi er forpligtet til i vores internationale målsætninger udlændingepolitikken

er vel en god milliard dyrere under den her regering fordi man fører en mere slap politik

en ordentlig diskussion med hinanden om regeringen på et tidspunkt ligesom ville sige helt præcist hvor de her tre milliard skal bruges for i øjeblikket drøner regeringen

et indtryk af at de kan bruges alle steder

kommunerne og regionerne om hvordan vi skal tilrettelægge økonomien fremadrettet gode aftaler som sikrer mere velfærd til danskerne

vores velfærd vores ansatte i den offentlige sektor

guld og grønne skove

ved med at foregøgle befolkningen at det ikke har nogen betydning at man åbenbart fremadrettet de næste fem seks år opererer med at man bruger et stort rundt nul i den offentlig sektor

men så indrøm dog over for danskerne

jamen så ser vi jo helt ens på det fordi vi lægger også finanslovsforslag frem år for år og det gør vi også efter sommerferien med respekt for et udgiftsstop der jo vil vise at man inden for rammerne af et udgiftsstop selvfølgelig kan løfte områder som har høj prioritet og der er da områder der har høj prioritet for os

spidsen for i sin tid at fjerne ventelisterne for nu at føre en økonomisk politik hvor vi

og inden for rammerne af et udgiftsstop viser vi det så finanslov for finanslov det er jo det statsministeren siger regeringen skal måles på hvorfor skal vi som opposition måles på en voldsommere vægt

se fremadrettet men venstre skylder stadig

at venstre har det synspunkt at man gerne vil bruge hver enkelt krone man finder

er jo hvordan man vil disponere

udgiftsstop hvilket jeg fuldstændig blankt indrømmer selvfølgelig gør at man er nødt til at ælte dejen om hvis der hvis der skal være noget mere et sted skal der være noget mindre et andet sted jeg har også peget på nogle ting

hvordan den her lille smule sukker man vil drysse ud over den offentlige sektor

skal skal drysses næh man bruger det til at tegne et billede af

så kan man løse alle hånde

skal det næste gang handle om velfærd eller udgiftsstop

er en falsk modsætning for velfærd er jo også at folk har råd til at betale deres terminer at folk har råd til at have en lille bil holdende i carporten at folk har råd til at tage på en ferierejse med deres familie at folk føler tryghed ved at når huset bliver for stort fordi børnene

så er der også en økonomi der gør at man kan sælge sit hus

er jo også velfærd og hvis vi skal nære den velfærd i en situation hvor vi har ottehundredetusind danskere der er fortrængt ud af arbejdsmarkedet arbejdsdygtige alder

det er derfor vi foreslår en økonomisk politik hvor vi år for år får en mulighed for

blandt andet danske virksomheder et lavere omkostningsniveau så vi kan sikre arbejdspladser

åbenbart skal tilrettelægges og der skal have skattelettelserne

hvordan en sådan nulvækst skal udmøntes

i historisk sammenhæng i danmark

at guld og grønne skove i den offentlige sektor

borgernær velfærd hvis man tænker sig om

vi vil for eksempel hellere stramme op på den udlændingepolitik som regeringen har lavet laissez faire på og trække den gode milliard tilbage som regeringen har brugt for meget på det område det vil vi da hellere

gå og klemme vores sundhedsområde for nu bare at nævne

vi synes at danmark skal møde internationale forpligtelser i forhold

til udviklingsbistand men vi behøver ikke at overgøre det så hvis vi møder dem så kan vi frigøre et beløb vi har sagt at

som er dobbelt så dyrt som det svenske og fire gange dyrere

gennemsnittet måske godt kunne billiggøres så de penge blev bragt i spil

masser af konkrete steder hvor man har en mulighed for at disponere om det giver vi svarene på og det gør regeringen så også år for år i finanslovsforslag

jeg forstår ikke den her dobbeltstandard hvor regeringen altså kun laver en år til år plan og vi

konkret plan frem som viser hvordan man bringer den her realvækst på nul

hvor stor en del af de tres øre der skal gå til sygehuse hvor stor en del af de tres øre der skal gå til ældreområdet hvor stor en del af de tres øre der skal gå til forskning hvor stor en del af de tres øre der skal gå til infrastruktur hvor stor en del af de tres øre der skal gå til

end venstres så er det et løfte jeg meget gerne vil pille ned fordi det vil simpelt hen være et stærkt afsæt for næste valgkamp jeg tror det vil vise at uanset om man har de tres øre eller ej så bliver det en udfordring

til fortsat at lave reformer disponere nogle ting om flytte nogle af de

i fællesskabet så kommer de tres øre heller ikke til at række i forhold til de forventninger danskerne har men jeg har taget det her løfte ned det er noteret

det har ikke nogen konsekvenser

lidt forskellig tilgang til det med eu hvor statsministeren ofte ønsker mere eu

jo mindre eu derfor vil jeg jo aldrig nogen sinde komme i den position al den stund at

vil jeg heller aldrig kunne bringe mig i en situation hvor jeg

kunne kandidere til at blive årets studerende fra europakollegiet i i brügge men det kan statsministeren og det bør statsministeren lykønskes med

at nå frem til en diskussion af hvad vi kan lære af europa parlamentsvalget

stigende skepsis over for eu jeg opfatter resultatet sådan

man har en dansk regering der aktivt arbejder

mindre jeg kunne godt tænke mig at vi her i danmark

et citat vi har brug for en tilgang som anerkender at eu er blevet for stort for bestemmende og blander sig i for meget så mit spørgsmål til statsministeren her i spørgetimen i dag er om statsministeren på baggrund af resultatet

europaparlamentsvalget forrige søndag er enig med mig i at det ville være rigtigt at den danske eu linje matchede den britiske tilgang som

vi har brug for en tilgang som anerkender at eu er blevet for stort for bestemmende

udvider dansk selvbestemmelse

med til at træffe beslutninger i

sig efter men jeg mener at vi får mere dansk selvbestemmelse ved at blande os i beslutningerne i eu

eu men danmark skal inden for eus ramme kæmpe

en retning der kommer den her skepsis i møde

kommissionsformand er der en faktor der er drivende i den udvikling vi ser i det europæiske

kommissionen som har fået initiativretten efter traktaten

det er inden for eu rammen vi arbejder vil statsministeren så love danskerne at danmark ikke støtter en kommissionsformand som ønsker mere eu

eu skal være en føderation men som anerkender et eu

skal bestemme mindre og blande sig mindre at det er afgørende for hvem danmark vil kunne støtte

tabte

og dem der tror på eu er at skabe resultater i eu

at vi skaber resultater i form af lavere ungdomsarbejdsløshed bedre miljøkrav

og gøre os alle sammen til eu positive personer som aldrig kan se

uanset de strømninger der har været i valgkampen og uanset de bevægelser der har været

er at danmark skal befinde sig så tæt på kernen af eu som overhovedet muligt kernen er jo eurolandene har vi en stærk interesse i hvordan det udvikler sig blandt de eurolande

jo ret interessant om man støtter en kommissionsformand som ønsker at

claude juncker som jo er kandidat til at være formand for kommissionen ønsker sådan en udvikling

følger danmark jo med i et stadig mere integreret og centraliseret europæisk samarbejde og derfor bliver jeg nødt til

kan statsministeren gøre det klart også for den del af den danske

skeptisk over for den her udvikling at danmark ikke støtter en kommissionsformand som ønsker

et stadig mere integreret samarbejde som ønsker et mere centralistisk samarbejde som ønsker et et samarbejde blandt eurolandene

i folketinget men for mig og regeringen

vi finder en person til kommissionen som vil holde sammen på de otte og tyve

i de sammenhænge jeg optræder i i eu

en vej hvor de otte og tyve lande holder sammen det betyder så også at vi

de gamle principper

særdeles alvorligt i de kommende

en meget stor relevans i i de her år og det betyder selvfølgelig

afkroge af traktaten for at finde på nye initiativer

ikke er god nok det går ud over både de elever der var der i forvejen

har været så optaget af inklusion det handler ikke om

som også har plads til de børn som måske

mere skæve end de andre børn

lige så stille og roligt og vi skal spore os ind på de rigtige løsninger der

folkeskoleklasse sidder to tre elever som skal inkluderes indtil videre handler inklusionen om tre elever

vigtigt at se det i det lys at vi skal tage det stille og roligt

en måde vi gør det her på så det kan rummes i klasselokalerne og det vil selvfølgelig også sige at både undervisningsministeren og kl nøje følger med i udviklingen og selvfølgelig også tilpasser

umiddelbart om tre elever per skole som

så vi får sikret en god start på inklusionen

man i nogle klasser kan vælge at have en ekstra voksen det kan være en pædagog

så spørge statsministeren om statsministeren

så vi kan gøre det her til en succes

og skal lære på en anden måde men vi ønsker altså over de næste år

klasser til gavn for de børn det handler om

i de almindelige skoleklasser jeg tror på den rummelige folkeskole jeg tror på at det skulle kunne lade sig gøre

og der er jo også lagt op til at ressourcerne skal følge

men det kræver altså flere ressourcer i en periode

ressourcer til at sikre at inklusionen af elever med

vores store gode rummelige folkeskole

de dygtige ledere

at børn ikke skal sidde tilbage med en diagnose isoleret fra

fokus på christiansborg i den seneste tid men samtidig

har der udspillet sig et meget meget alvorligt

drama i den østlige ende af danmark nemlig på

en hundrede og halvfems medarbejdere ud i arbejdsløshed

kommunen og fagforeningen har jo gjort alt hvad de kunne for at finde

holder tilsyneladende fast i at medarbejderne skal tvinges ned i løn og det hører jo med til historien

at sparekravet på nogle få millioner kroner er håndører særlig når konsekvenserne af at sende en hundrede og halvfems mennesker ud

i arbejdsløshed på en ø som i forvejen er hårdt ramt af arbejdsløshed

en økonomi som den bornholmske påvirkes

hundrede og halvfems mennesker mister deres job jeg ved selvfølgelig godt at statsministeren ikke vil blande sig i løndannelsen på det danske arbejdsmarked det er arbejdsmarkedets parter der står for det men jeg vil alligevel gerne høre statsministerens politiske holdning til den her sag altså vi taler om et selskab som indirekte gennem

landbrugsstøtten til svinebønderne har modtaget ufattelig store summer i støtte betalt af skatteyderne og vi taler om et selskab hvor ledelsen

de tre øverste chefer sidste år tilsammen tjene seks og tyve

mit spørgsmål er egentlig ret simpelt hvad synes statsministeren om den adfærd som danish

udviser mener statsministeren at

rimeligt samfundssind og taknemmelighed over for det danske samfund der har givet ufattelig meget

en alvorlig situation der nu er på bornholm

er helt afgørende at man bruger alle muligheder for at

jeg håber meget på at de finder sammen om en konstruktiv løsning der kan bære

at vi som politikere ikke på det her tidspunkt går ind og blander os i denne konflikt

i øjeblikket vi

vi håber at parterne kan finde

true med at nedlægge slagteriet hvis ikke i går ned i løn

jeg synes da det er et ret simpelt spørgsmål at

en okay opførsel er det noget statsministeren synes er værd at at støtte

man kan sige at når det kommer til at

man jo normalt ikke bange for at at lægge fingrene imellem dovne robert fik mange hug

ikke opfører sig ordentligt og jeg synes ikke at det der foregår her er ordentligt så kunne jeg ønske at regeringen og statsministeren også kunne kalde en spade for en spade eller rettere kunne kalde grådighed og utaknemmelighed for det det er nemlig grådighed og utaknemmelighed statsministerens egen partifælle nemlig borgmesteren på på bornholm winni grosbøll

har jo faktisk været meget skarp hun har åbent sagt at hun mener at

den lokale konflikt i et spil der handler om at presse lønnen på andre slagterier er statsministeren enig med den bornholmske

slags arbejdspladser som danish har

for at vi kan bevare den slags arbejdspladser end enhedslisten har mandet sig eller kvindet sig op til i det senere stykke tid

for at sikre konkurrencevilkårene omkring en virksomhed som

for at ændrede vi betingelserne eller reglerne for spildevandsbetaling

en milliard kroner allerede fra to tusind og fjorten et andet for fødevarer giver mulighed for at medarbejdere via medarbejderinvesteringsselskaber kan investere

de bornholmske slagteriarbejdere i et spil som handler om at presse alle slagteriarbejderes løn nedad det er to meget konkrete spørgsmål som det burde synes jeg være til at at svare på som jeg sagde tidligere

og landbruget er jo da også blevet tilgodeset via mange af de ordninger som statsministeren her fremhæver der er blandt andet blevet slækket på miljøkravene nu siger de så tak for hjælpen ved at ville fyre medarbejdere på bornholm

at vi kigger på den del af landbrugsstøtten som vi har mulighed for at målrette og så satser vi målrettet på at støtte op om produktion der både er miljømæssig og bæredygtig

der desværre er store problemer med ledighed vil regeringen være med til at se på om vi sammen kan målrette landbrugsstøtten så vi i højere grad satser på de virksomheder

over for hinanden som vi håber på

som politikere

at være med til at tage ansvar

nogle af rammebetingelserne for fødevarevirksomheder i danmark

jo tage sig til hovedet og undre sig over

om man skulle være med til at ændre nogle af de her spildevandsregler om man skulle være med til at ændre betingelserne for til

men det er jo konkrete tiltag som vil sikre flere arbejdspladser i fødevareindustrien i danmark vi handler og snakker måske lidt mindre

alliances bud er selvfølgelig at hvis man er omgivet af politikere som

er at enhver der er i arbejde skal have en lettelse på tyvetusind kroner om året

hvor man netto har mere til sig selv samtidig med at man har skabt den konkurrencesituation for det slagteri som man arbejder på og som vil gøre at arbejdspladserne bliver sikret altså en ren win win situation det kræver selvfølgelig lige den lille detalje at man er med på at sige at i stedet for at den offentlige sektor skal bruge rundt regnet

milliard kroner om året på at sikre at vi

fornuftigt velfærdssamfund så jeg vil bare høre statsministeren om

at udvikle vores velfærdssamfund

minusvækst i den offentlige sektor det tror vi ikke

at rigtig mange danskere

og at de næste år kan prioritere noget af det som vi er

psykiske lidelser kræftpatienter

nu måtte være jeg tror at

optaget af

med fri og lige adgang til sundhed og det mener vi ikke vi kan præstere hvis vi skal til at skære i

netto for folk der er i arbejde sådan at man kan bevare arbejdspladserne det vil sige at statsministeren rent går ind og siger det vigtigste

sektor og den skal have den her bestemte størrelse

det sikkert fordi man vil lade børn ligge og dø af sult i gaderne

uden at forringe serviceniveauet og de penge vi så får fri der

til alle danskere i arbejde en lettelse på tyvetusind kroner om året og

sikret hvorfor ikke gå ind på den tankegang hvorfor være så fanatisk i forsvaret af størrelsen af

at hvis man har nulvækst i den offentlige sektor får man en ringere

som jeg har sagt mange gange at liberal alliance mener at man skal have en ringere service i den offentlige sektor det er bare hverken min eller regeringens holdning

danskerne i de kommende år

billigere at drive den offentlige sektor

så vi kan bevare arbejdspladserne private sektor problemet

det ville da være utrolig

imødekomme de arbejdere

prøv at høre vi kan godt nøjes med at bruge ni hundrede og halvtreds milliard kroner

til gengæld få en lettelse på tyvetusind

regionerne ser ud til at skulle have nogle meget stramme budgetter i de kommende år for så vidt angår

høre en konservativ som kunne drømme om at

elleve milliard kroner ekstra til sundhed og ældre

det bliver der behov for at allokere flere ressourcer til i de kommende år

faktisk et behov for at vi gør mere end vi gør i dag og derfor er der

siger hvis vi fra år til år bare kører med nogle meget skrabede budgetter uden at se på hvad der bliver behov for på længere sigt på det område så får vi ikke et tilstrækkelig godt hospitalsvæsen og jeg forstår godt de medarbejdere der nu begynder at udtrykke bekymring

er noget der ligger os meget på sinde

regionerne som betyder at vi

i forhold til til sundhed nej dem der kommer til at spare

lars barfoed men vi trænger jo stadig

en plan fra det store oppositionsparti venstre for hvordan de egentlig vil udmønte deres nulvækst

jeg så statsministeren det at jeg

jeg egentlig gerne ville rejse er

jeg jo ikke til revolutionens fortropper som enhedslisten gør

skal blande os i konkrete virksomheders dispositioner men jeg synes

skal se på væksten i de områder af danmark hvor der er lav vækst og allokere nogle særlige ressourcer til

senere i dag have en forespørgselsdebat

hvor det er problematisk at komme til og fra

til at gå ind i forhandlingslokalet og komme med sine ideer

rammebetingelser for blandt andet fødevarevirksomheder i danmark og det var lige præcis det vi gjorde sidste år med vores vækstplan og det er også det vi lægger op til med

mere vækst i landdistrikterne ministeren er kommet med forslag om lejelovgivning og alt muligt andet men vi har ikke

et eneste initiativ fra regeringen

lovforslag der skal skal skabe vækst i vores landdistrikter

ikke mindst på bornholm men også på andre øer

et problem at transportomkostningerne er så høje og

at søge at nedbringe transportomkostningerne

folk der bor på øerne og for de virksomheder der er på øerne sådan at det svarer til

andre steder i landet det ville hjælpe gevaldigt også når man bliver ramt af øget arbejdsløshed som man måske bliver det nu på bornholm hvor situationen er streng nok

det konservative folkeparti selv bag sidste år da vi vedtog den aftale der ligger nu nye

at vi i danmark også fremadrettet har fødevarevirksomhed at vi har produktionsvirksomhed i det hele taget og gode arbejdspladser inden for de her brancher regeringen har handlet

foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v tre og halvtreds af steen gade lars christian lilleholt jens joel lone loklindt per clausen og mike legarth der kan stemmes

nu jeg slutter afstemningen for stemte to og halvfems imod stemte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

det er ikke tilfældet så går vi til afstemning

diskuteret at der ikke har været en reel ligestilling det her lovforslag er et lovforslag som i høj grad er med til at rette op på den ulighed der har været det er sådan at

patienter i det offentlige sundhedsvæsen uanset hvilken sygdom man har om det er et brækket ben eller det er en psykose

samme gode ret til både udredning

behandling det her lovforslag tror jeg vil få meget stor betydning for de psykiatriske patienter deres pårørende

alle de fagpersoner som arbejder i det psykiatriske felt det sidste ord der skal siges fra min side er at jeg ønsker dem held og lykke og håber at det her lovforslag må leve op til den intention der har været netop

skabe en reel lighed mellem sygdomme i danmark når det gælder

barn født i udlandet uden for ægteskab erhverver statsborgerskab hvad enten det har en dansk far eller en dansk mor sådan som loven er i dag erhverver et barn født uden for ægteskab i udlandet kun statsborgerskab hvis moderen

i overensstemmelse med den europæiske

dommen fra den europæiske menneskerettighedsdomstol

to tusind og elleve i sagen

df har ikke noget at indvende imod

og stemmer ja til forslaget men vi forholder os overordentlig kritiske til at konventioner og udenlandske domstolsafgørelser skal diktere dansk lovgivning men under alle omstændigheder

er det jo sund fornuft så vi stemmer ja til forslaget når det som lovforslaget lover sikres at der foretages dna undersøgelser så man får sikkerhed for at der ikke snydes og det vil sige at faderen så virkelig også er faderen så vi stemmer ja

så meget desto mere mærkeligt som at vi kun befinder os godt en uge efter eu parlamentsvalget hvor alle jeg tror samtlige partier var helt oppe at stå på lakridserne og sige der skal gøres noget ved den ulovlige cabotagetransport og at der

gøres noget ved det med social dumping på landevejsområdet

udenlandske vognmandsfirmaer registrere i rut så man ved hvem det er der ligger og kører rundt på de danske landeveje så man ved hvem det er der eventuelt udfører

ulovlig cabotage når de bliver stoppet i en landevejskontrol det er fuldkommen mærkværdigt at man så kort

eu parlamentsvalg er i stand til at løbe meget hurtigt må man jo så sige det er fra sine valgløfter under valgkampen hvor alle var enige om at der skulle gøres noget glemt er alle de fine ord

fra valgkampen det er hævdet at det her er i strid med den forordning der ligger det er det ikke i

at der ikke kan foretages en kontrol som den der hedder registrering

skal lade sig registrere i rut så det er heller ikke noget teknisk

problem det er rigtig sørgeligt at det skulle gå så hurtigt med at løbe fra valgløfterne

er vedtaget der stemmes derefter om det under b nævnte forslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to og tre af et flertal

er vedtaget jeg foreslår at lovforslag nummer l en hundrede og seks og tredive a går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør

betragter jeg dette som vedtaget det er vedtaget der er stillet forslag om at l en hundrede og seks og tredive b henvises til fornyet udvalgsbehandling

hvis ingen gør indsigelse betragter jeg dette som

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet og vi går

fra enhedslistens side og også igennem det afholdte samråd prøvet at sætte fokus på den forskel som vi mener at

de støjgrænser man opererer med og som der udmåles kompensation henholdsvis genhusning efter og så de grænser som der rent faktisk arbejdes efter på de pågældende byggepladser især på

rigtig meget for et øre men det får altså også betydning for hvor mange der bliver tildelt kompensation og genhusning og hvor meget man bliver tildelt det mener vi er en uholdbar situation som ikke er afklaret siden det samråd

altså sådan set fremkommet nyt materiale

som enhedslisten har af det her spørgsmål nemlig at der på byggepladsen ved nørrebroparken støjes med halvfjerds

kompensation henholdsvis genhusning efter det er samtidig

divergenser og at der er uenigheder om de her her støjmålinger jeg citerer fra københavns kommunes

supplerende vvm redegørelse og de to bekendtgørelser som følger lovforslaget

københavns kommune direkte skriver at der kan opstå tvivl om grundlaget for reguleringen og for naboernes mulighed for at modtage kompensationer

at støjberegningerne i den supplerende vvm redegørelse og byggepladsbekendtgørelsen afviger fra de støjberegninger der anvendes i forbindelse med københavns kommunes udstedelse af påbud for arbejdet

at der hverken i den supplerende vvm redegørelse byggepladsbekendtgørelsen eller naboparkbekendtgørelsen indgår tillæg på fem

det er faktisk en sønderlemmende kritik af den supplerende vvm redegørelse og de to bekendtgørelser som københavns kommune i

det vil vi gerne have boret videre i og derfor vil vi bede om at forslaget kommer tilbage til fornyet udvalgsbehandling med henblik på at afholde nyt

mener at lovforslaget som regeringen har fremsat er for vidtgående derfor foreslår vi at lovforslaget suppleres med et krav om at der i tilknytning til ansøgningen vedlægges en lægefaglig udtalelse fra egen læge venstre mener at en sådan udtalelse vil være med til at sikre at ønsket om juridisk kønsskifte alene skyldes transseksualisme desuden sikrer sådan en lægefaglig udtalelse at ansøgeren er fuldt bevidst om sit valg og for eksempel ikke lider af en ubehandlet psykisk lidelse eller at der er andre sundhedsfaglige aspekter som kan forværres ved et juridisk kønsskifte

rapporten fra arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte også peger på venstres forslag om en lægefaglig udtalelse vil derudover imødekomme bekymringen om regeringens valgte erklæringsmodel som både arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte og foreningen af transkønnede i danmark peger på og når jeg nu står

vil jeg godt sige at vi i venstre undrer os over at ministeren ikke vil evaluere loven efter en to årig periode en evaluering ville kunne af eller bekræfte de bekymringer der er peget på om risikoen for misbrug af juridisk kønsskifte

med diverse ting der foregår på formandsstolen lige nu

forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer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

er nogle der holder øje med at teknikken fungerer som den skal når formanden ikke lige er vågen nok til at registrere det så

under a nævnte lovforslag der stemmes om ændringsforslag nummer to

afstemningen slutter for stemte tredive

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal

er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer fem stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet det er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks tolv tiltrådt af udvalget de er

der stemmes herefter om det under b nævnte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

vi fik en aftale om en halvering af randzonerne så langt så godt det står vi naturligvis fuldstændig ved så har det været

i aftalen om at der skal være tale om en entydig udmøntning

kan se at det er her randzonerne så skal være jeg

kortmaterialet der bliver nævnt en dato omkring den

fokus på det vi har også peget på

en del af debatten har været usikkerhed om hvorvidt enkelte lodsejere ligefrem kunne komme ud for den situation ligefrem skulle have flere randzoner end de var stillet i udsigt efter den gamle lov det er også vigtigt

på plads vi sagde

i venstre har vi behandlet det nu efter samrådet i dag og vi kan meddele klart og tydeligt at vi ved tredjebehandlingen vil stemme for aftalen som vi jo

tale om en stemmeaftale der er ikke tale om

et forlig det gør vi så ud fra det

det er bedre at få en halvering end slet ikke at få noget samtidig peger vi så også på de problemstillinger som stadig væk ikke er løst

da gerne bede ministeren når det bliver ministerens tur til at komme på talerstolen

garantere at der så kommer kortmateriale så det bliver tydeliggjort for lodsejerne hvordan det ser ud ministeren bedes jo også klart og tydeligt redegøre for hvordan det er med kompensation det synes jeg også flagrer noget i luften det kunne også være godt at få en garanti fra ministeren på at ingen lodsejer kommer ud for

randzoner efter den nye lov end efter den gamle

i forbindelse med den fortsatte behandling anmode om at få sagen tilbage

udvalget med henblik på afgivelse af en tillægsbetænkning mellem anden og tredje behandling der vil vi selvfølgelig fra venstres side sige at vi stemmer

også klargøre og præcisere at det

ministerens ansvar

så det er meldingen fra venstre nu vi stemmer for og så vil vi

at vi også fik mulighed for efter førstebehandlingen

ministeren i åbent samråd her til morgen

det der ligger er at

vækstplanen for fødevarer jo er mange elementer et af elementerne er blandt andet også en fremtidig målrettet differentieret miljøregulering af landbruget

velkommen det er noget vi har kæmpet for igennem længere tid nemlig at vi skal opfatte landbruget som den industri

også behandle landbruget derefter derfor har vi også været noget nervøse for hvordan man vil udmønte aftalen om randzonerne hvordan opfatter regeringen

aftalen om at halvere arealet for randzoner fra halvtredstusind

ha det fik vi så lejlighed til at spørge om

var egentlig at det regeringen arbejder for hvilket vi er utrolig glade for er at vi skal have en differentieret miljøregulering fremadrettet dermed

miljømålene med diskussionen har jo været

det blev lidt diffust med den aftale som blev indgået her en randzone kan være et stykke jord der støder op til et vandløb

der være nogle steder hvor en randzone har

reelt ingen miljøeffekt har og derfor er det her et midlertidigt redskab som vi bruger nu fordi der ikke er andet i værktøjskassen jeg ser meget frem til at vi på sigt

til landbrugserhvervet så landbrugserhvervet faktisk i samklang med natur og miljø

og lave højkvalitetsprodukter

det kan lade sig gøre problemet er måske nok politikerne i øjeblikket vi har ikke været tidsnok ude at få sat midler af

så vi i dag har en omregningsfaktor

våd eng så mange hektar rodzone er lig med at man kan udvikle sin kvælstofnorm i den og den retning det kan vi

randzonerne i en periode derfor kan dansk folkeparti selvfølgelig støtte det her tiltag med nu at halvere

vi skal have et godt vandmiljø vi står også på mål for at vi skal have biodiversitet vi står også på mål for at vi skal have natur men vi står ikke på mål for at randzoner er et blivende redskab vi står på mål for det

i samklang med landbruget

det skal vi nok hjælpe med til

selv om man reparerer på det med nogle andre initiativer

vi kommer endnu mere bagud

at opfylde vandrammedirektivet derfor er det jo

randzoner blev indført i i to tusind og fire som et frivilligt instrument

må venstre jo vide for venstre var jo med til det det skulle være frivilligt i to tusind og fire

frivilligt så så man fire år efter

en evaluering at der var syv hundrede ud af de halvtredstusind ha

venstre og det flertal der var før

forpligtelser på halvtredstusind ha hvorfor fordi man godt

da jeg sad med en konservativ minister og en venstreminister

blev sagt at vi skulle have et reguleringssystem som det vi nu forhåbentlig får som opfølgning på natur og

man ville køre videre med med det her system

er en stor forsvarer for at man ikke skal

det faktisk virker men det er for generelt et virkemiddel på sigt det er vi enige om jeg vil også påpege

natur og landbrugskommissionen er citeret for at

vi står og taler om her

nu skal det være det halve

så det skal være femogtyvetusind ha hvis det nu viser sig at de kriterier som regeringen har lagt

i gang med et eller andet med at lave det om igen

ikke at venstre vil levere for

fra to tusind og fire til to tusind og fjorten i retning af at man har lavet rod i den her butik på det groveste og jeg synes ikke man reparerer det med det her lovforslag man

taget de otteogtredivetusind som allerede er udpeget med den proces der har kørt

arbejdet videre derudfra vi stemmer som det måske er fremgået

er bestemt også steder hvor randzonen måske reelt ikke har nogen virkning så kan man så sige at nu går man fra at

men det er altså i lange striber af ti meters

ordføreren ikke enig i at det er rigtigt at kigge på hvordan vi kommer videre

naturfond det er noget dansk folkeparti er en del af men

til natur så siger ordføreren også at der ikke har været lavet forsøg før det er

der kører jo projekter rundtomkring i danmark men det er som om

her måleresultater aldrig er blevet omsat til politik og det anerkender dansk

ikke enig i at vi skal nå vores mål på den kloge måde

og fosfor end vi ellers ville levere så det virker men jeg

og det er jo sådan set gammel sf politik det er os der har kæmpet for det

er og det ved

det har vi forhåbentlig om to år

skal vi i gang med at lave et reguleringssystem som helt anderledes tager fat

at fokusere på at fjerne forureningen de steder hvor det faktisk hjælper mest

den rigtige måde at bruge pengene på

anerkender at når man kigger på resultaterne

positiv udvikling jeg vil bestemt ikke stå her og påstå at vi er i mål men man må anerkende at landbruget har leveret på de her parametre i en positiv retning så har vi selvfølgelig stadig

må man også anerkende at

leveret ret godt på den her konto

så jeg er ikke enig i at der er leveret dansk landbrug har ikke leveret og skylden er ikke i den forstand landmændenes skylden er

sammen til at lave en ordentlig regulering men det håber jeg vi kan gøre i fremtiden men det her forslag

herre

har vi indgået en aftale om og den står vi ved også den del der

om randzoner det er

har vi ved fælles hjælp arbejdet med det så vi kommer så langt

hvor hvordan og hvorledes det skal udmøntes og ministeren har givet tilsagn om at det vil man være meget omhyggelig med sådan at det også kan administreres i praksis af de danske landmænd det er godt og derfor stemmer vi for men der er grund til at sige og det har flere heldigvis

at vi nu skal have et målesystem

jeg er nemlig ikke enig med sfs ordfører i at dansk landbrug ikke har leveret

målt nok på det og det siger alle også

et målesystem så vi ikke i fremtiden ruller generelle regler ud men faktisk forfølger

nytter noget der er randzoner jo et mærkeligt værktøj for det er god landbrugsjord hvor der kunne produceres fødevarer som vi så bare tager ud

det er en klogere model end den vi har set fordi den trods alt læner sig op af tidligere vurderinger af hvor der

vi ellers så i planen men vi tror da på at der kan komme målinger der kan vise at vi igen kan inddrage god landbrugsjord til produktion i stedet for at have den liggende

det er det for landmændenes økonomi det er det for samfundets økonomi

i øvrigt lidt uanstændigt i forhold til hele fødevaresituationen i verden at vi gør det så derfor håber vi meget på

som så forhåbentlig vil vise at landbruget kan godskrives

en del af det er jo en erkendelse af at foderoptagelsen i svin er anderledes og dermed er udledningen mindre så den aftale vi lavede

millioner flere svin i danmark

samme jord og så videre så der er store fremskridt og derfor vil vi forfølge

muligt og når vi har målinger der viser

i takt med at vi anerkender og honorerer

landbruget er gået langt i den her sag og dermed over tid måske selv

at vi kan opføre os klogere på miljøområdet end vi gør lige

nødvendigt at den miljøindsats vi gør er målrettet at den er virkningsfuld at

og at der rent faktisk kommer resultater

hvor vi blev kastet ud i noget

når regeringen opstillede nogle klare kriterier for

var det fordi man allerede vidste

til de femogtyvetusind ha ud af det afledte vi også at så måtte man jo forvente at det var nogenlunde til

skrive ned og ikke mindst vise på et kort

at få nogle kort så vi alle sammen og naturligvis de landmænd som skal føre det her ud i livet ud i virkeligheden ved hvad de har

kommet med en skriftlig tilkendegivelse af at administrationskortene forventes omkring

at ministeren selvfølgelig tilkendegiver at man ønsker at stille de her kort til rådighed så hurtigt som muligt jeg må ærligt indrømme at vi

havde håbet at det var en garanti for at de kort

helst inden vi var færdige med behandlingen her i folketingssalen men i det mindste da en garanti for at de kommer

om at der pludselig kan gå to tre måneder ekstra

det ville være rigtig rart at få en tilkendegivelse af at det her med forventes omkring

en bedre definerbarhed lettere definerbarhed klarere miljømål i den miljøindsats vi laver så mener vi

forbedring af den miljøindsats vi laver

rigtig vigtigt at vi i fremtiden når dertil at vi måler meget konkret og sætter ind lige præcis der hvor tingene har en effekt vi glæder os til at den del af aftalen på et tidspunkt bliver udmøntet vi ærgrer os lidt over at den ikke allerede er i

indsats omkring vores randzoner

ikke stemme for en halvering af randzonerne hvis ikke man havde kortmaterialet inden jeg har lige siddet og

præcis det man man sagde det er klart at det selvfølgelig har udløst en hel del

ude på landet mange landmænd

rationelt at gøre

dele af oppositionen på den måde sætter spørgsmålstegn ved den aftale som man ellers har skrevet under på

ikke har fremlagt anden information end jeg

negative konsekvenser for miljøet eller ej

men aktivt argumenterer for at randzoner er et effektivt virkemiddel og at vi når vi halverer randzonerne

vi blev nødt til fordi de ikke kunne administreres i deres givne form selvfølgelig derved

en manko som vi må

halvering

med at trække støtten til hele vækstplanen

så skulle man jo selvfølgelig have sikret sig at det var skrevet ind der er gode praktiske grunde til at det ikke kommer til at

at de kort ligger der før pågældende dato

over eller går og putter med det er noget vi har kunnet fortælle jer

fordi de kort selvfølgelig skal kvalitetssikres det der nemlig er det vigtige her er jo selvfølgelig at de vandløb som nu vil være dækket er vandløb hvor hvor kriterierne er ganske klare og de står i loven

for en af de fire kategoriers vedkommende er der jo tale om offentligt udpegede vandløb og det vil sige

afklaret her er den usikkerhed som mange lodsejere har

ministeren garantere at der ingen enkeltlodsejere er der kommer ud for at de med den nye randzonelov kan risikere at få flere randzoner end de skulle have haft

gang

i papirerne og nu må jeg konstatere

er en halvering af bredden af randzonerne

det er derfor vi er lidt usikre hvis vi ikke får udpeget hvad der kriterier om tolvtusinde

vandløb ja så

skal reguleres så vi rammer de femogtyvetusind ha

har forklaret at man starter med toogtredivetusind

randzoneloven dengang regnede man med at cirka en tredjedel af danske vandløb løber igennem skov

randzoner så hvis vi er enige om at vi skal ramme det antal kilometer så er det jo kun at skrive det ind i betænkningen vi skal finde et kort

forestillinger end det der endte med at blive

er aftalt femogtyvetusind ha hvorfor det ja det er jo altså ikke bare sådan noget der er kommet ned fra himlen

et omkostningseffektivt og godt miljøinstrument det der var formålet for os var at sikre at vi havde et instrument som også kunne administreres

hvordan greb vi det an ja vi sagde det gør vi ved at vi laver randzoner omkring vandløb som er udpeget i lovgivningen så derfor er de der femogtyvetusind

for os ikke bare sådan noget vi har grebet ud af den blå luft det er fordi det er de bedste formodninger vi har på baggrund af de data vi har at det formentlig

ende på hvor ordføreren

ved ordføreren vist også godt i

meget meget forkert og det er der intet der tyder på heller ikke efter

eller for den sags skyld myndighed er klar over hvor randzonerne skal være

en stor udfordring hvordan man kunne skaffe kompensation også til

kommer ind og lægger de her krav på produktionsjord vil der selvfølgelig være kompensation

også nogle tekniske muligheder for at omgå det men de tekniske muligheder er jeg bare ikke sikker på nødvendigvis er de rigtige fordi de vil betyde at vi måske kan få nogle meget små beløb til udbetaling som har nogle meget høje administrationsomkostninger hvilket hvilket jeg

mit kendskab til ordførerens

at der ikke er lovgivningsmæssige forhold der udgør en unødvendig hindring for at tiltrække udenlandsk kapital til forvaltning i danmark

den lovede analyse i foråret to tusind og tretten hvad min forgænger også oplyste i et samråd i skatteudvalget den attende juni to tusind og tretten men som min forgænger også oplyste i samrådet

rammerne for den igangsatte analyse tage udgangspunkt i en samlet vurdering af hele regelsættet på området det skyldes at det er et meget kompliceret område og at en eventuel ændring af reglerne kan influere på de forskellige investeringsmuligheder der er i dag en ændring af reglerne kan også influere på udenlandske og danske investorer private såvel som institutionelle skatteministeriet er som sagt i fuld gang og har allerede brugt en del ressourcer på analysen jeg kan oplyse at skatteministeriet bestræber sig på at færdiggøre analysearbejdet så hurtigt som det er muligt med de ressourcer der nu engang er til rådighed vores ambition er at analysen færdiggøres i det tidlige efterår investeringsfondsbranchen og finansrådet er inddraget i arbejdet så sent som i sidste uge var der møde i skatteministeriet om analysen og organisationerne vil også fremadrettet blive inddraget i arbejdet skatteministeriet er således allerede i fuld gang med en omfattende analyse der indholdsmæssigt svarer til det ønskede og som inddrager

på den baggrund ser regeringen ingen grund til at vedtage

end at det også er værd at understrege at selv om det selvfølgelig

synes jeg også at det er rigtigst at det i videst muligt omfang behandles i skattemæssig sammenhæng jeg vil ikke gå så meget ind i de konkrete detaljer for det synes jeg skatteministeren har redegjort så ganske udmærket for men jeg synes dog det er værd at understrege at jeg ser

et udtryk for utålmodighed det kan man jo

altid godt forstå men jeg synes også det er meget vigtigt

også bliver behandlet grundigt og fornuftigt gennemgribende og helt ned i detaljen så der ikke er noget vi prøver at tage laissez faire på

handler på et præcist beslutningsgrundlag

det kan være der er andre partier der har en mere laissez faire holdning

synes at skatteministerens redegørelse har været ganske udmærket i forhold til

set også at man med sindsro kan sige at det lyder på skatteministerens redegørelse som om vi er meget langt i forhold til det konkrete arbejde og derfor mener jeg heller ikke er nogen grund til yderligere at fremskynde det med det konkrete beslutningsforslag som er fremlagt her derfor skal jeg på socialdemokraternes vegne blot sige

men men det ændrer ikke ved at der selvfølgelig også af

samme årsag ikke burde være noget til hinder for at støtte det her beslutningsforslag

set blot en præcisering af nogle af de ting som vi i forvejen har arbejdet med i folketinget og som man også har fokus på i ministeriet

det ville være helt på sin plads at få de her delelementer ind og få kigget på om

nogle af de her eu direktiver og forordninger

muligheder eller eller giver nogle uhensigtsmæssigheder for for

set på det her med hensyn til de danske skatteregler er der nogle steder hvor det vil kunne få indflydelse på det den danske lovgivning på området og så selvfølgelig også det med fordele og ulemper ved det men vi kommer jo ikke uden om at hvis vi fik det her beslutningsforslag omsat til praksis som gjorde at flere

europæiske pensionsmidler ville kunne blive investeret via danske selskaber danske kapitalforvaltere ville det også være med til

kunne få nogle af de folk i finansverdenen som jo desværre har mistet deres arbejde

ind og være aktive på arbejdsmarkedet igen inden for finanssektoren vi tror på at der vil kunne

stort antal men i hvert fald et pænt antal arbejdspladser inden for den her relativt afgrænsede branche som det jo er i danmark så vi synes jo egentlig at

oppositionens side fordi det jo faktisk er et forslag som

gøre hvad vi kan for både at fastholde og tiltrække og udvikle

arbejdspladser som der jo er i danmark og som skal fortsætte med

så dansk folkeparti bakker selvfølgelig op om det her beslutningsforslag

storsind men storsind skal vises på baggrund af

man har et solidt grundlag at tale ud fra

dansk folkepartis ordfører

omfatter analysen også så på alle de strækninger som der er blevet talt om også

regeringen meget interesseret

se på hvilke initiativer man kan tage for

vil ikke lægge os fast på nogle initiativer endnu det synes jeg

en solid analyse ville være det bedste grundlag

også gerne sige at jo det har taget meget lang tid

bliver der sat fart over feltet og at de ting som et bredt

udarbejdes og den er i fuld gang med at blive udarbejdet

ordførerne vender det lidt på hovedet så bare lige for at slå det fast

have

vi

vil jo så sige at det sådan set ikke giver nogen mening

så kommer ud af analysen og hvordan vi stiller os til den er jo en anden sag men den må vi jo tage når analysen kommer man kan vel roligt sige at

ville kunne komme som foreslået af

som skatteministeren sagde i sin tale er

lovgivningen på det her område at den danske udbytteskat kommer under pres

vi ikke villige til at løbe i forhold til den vision eller hvad man skal kalde den der ligger her om at gøre gøre danmark til

ny form for wall street eller hvad det

og den må vi så også indgå i en debat om vi synes ikke der er grund til at vedtage at der skal laves en ny analyse men

vi altså også være kritiske over for at man

arbejdspladser som det vil være en meget stor fordel for danmark

ikke vi skal have en polemisk debat i dag så jeg vil faktisk bare sige at jeg tager til efterretning hvad

ministeren har sagt at at en regering ikke stemmer for oppositionens beslutningsforslag er jo sådan en del af den almindelige kultur på christiansborg det tror jeg sådan set er gået op for de fleste borgere så skidt pyt med det

jeg tager til efterretning at at ministeren har sagt at der er en analyse på vej

godt kunne tænke mig var at ministeren

hvornår den analyse så kommer for den vil vi da se frem til med stor

været at den her sag har ligget i skatteministeriet i lige godt to år

er også lidt usikre på hvad konklusionerne så vil blive er man positiv over for det er man ikke positiv

måske ikke så opløftende og det er jo ærgerligt for jeg kunne jo forstå også på ministerens fremlæggelse her

kapitalforvaltning og det vil så blive her i københavn for vi ved at der er store finansielle institutioner som har skuffeplaner om at flytte aktiviteten til danmark de ligger der altså der er konkrete planer om at flytte aktiviteten til danmark med de reelle arbejdspladser der ligger i det og den udvikling og den investeringsprofil

de venter kun på at den rigtige ramme og struktur bliver lagt til rette og det kommer ikke til at koste

en bøjet femøre det vil være en gigantisk god forretning så det handler altså om viljen det handler om at

en fornuftig afgrænsning i forhold til også andre områder og

det politiske mod til at kunne afgrænse i forhold til andre områder når man nu giver

på det her område så jeg vil også kvittere for

så vi kan få københavn som et center for

forsøg på

være lidt målrettet i forhold til at tilvejebringe mere vækst og flere arbejdspladser her i landet den finansielle sektor er jo i nogen grad blevet lagt for had igennem de senere år og der er bestemt også eksempler på at der har været brodne kar i den sektor men modsat må man også sige at

en vældig driver i en markedsøkonomi og i forhold til at skabe vækst

vi er gode til inden for den branche at skabe nogle internationalt set fornuftige udbytter

var jo om vi så kunne få den ekspertise til at

vi kunne få værditilvækst på området og flere karrierejob i en

er et kæmpe markedsområde som tager til

flere og flere store formuer internationalt ikke mindst inden for pensionsforvaltning og kunne vi bare få en lille andel af dem til

det betyde rigtig rigtig meget i forhold til beskatningsgrundlag og i forhold til arbejdspladser den socialdemokratiske ordfører var inde på at det her forslag var udtryk for at forslagsstillerne var utålmodige

og jeg vil så undtagelsesvis give den socialdemokratiske ordfører ret

hvad det er der forhindrer at danmark kan udvikle sig yderligere som et center for international kapitalforvaltning det har der været arbejdet med i omkring et par år uden at der rigtig er sket mere i sagen det er vi kede af for vi synes det her

et område vi skulle skynde os lidt med

også kede af at man ifølge det vi har fået oplyst har været sene til at inddrage relevante foreninger og organisationer fra sektoren der er mange mennesker i den sektor som er dybt engagerede i kapitalforvaltning teorien og mekanismerne bag som meget gerne ville bidrage til det her arbejde og de har følt at det var lidt vanskeligt at blive inddraget jeg synes at ministeren i sin besvarelse heroppefra før var positiv og konstruktiv jeg synes også han åbnede op for at de nu var blevet inddraget og jeg ville være rigtig glad for om ministeren for det gode samarbejdes skyld om denne sag ville kvittere med at love at det vil de også blive

og at de også vil blive inddraget i de beregninger der ligger til grund for konklusionerne så vil jeg sige

resultat af en analyse i september og vi foreslår første oktober det skal ikke være det vi skal skændes om

men men jeg vil være meget glad for om ministeren så også ville bekræfte at man vil have en positiv tilgang til

jahatten på og man kan have nejhatten på man kan have en positiv tilgang til at tingene skal lykkes og man kan have det modsatte jeg lyttede mig til at ministeren i sin tale sagde at regeringen så det her som et positivt vækstinitiativ og i rækken af de forhandlinger der i øvrigt er i gang nu i regeringsregi om øget vækst her i landet

ville man kunne se det her som som et bidrag det synes jeg er en fornuftig og konstruktiv tilgang og det vil jeg være rigtig glad for om ministeren lige vil slå en streg under heroppefra i dag at det her laver vi for at få det til at lykkes så må vi jo bagefter se på om der kan være noget provenu som som vi skal tage højde for i tide

nogle nogle skatteændringer det er ikke dem vi behandler nu og det skal vi

stilling til nu vi skal først kende konsekvenserne

perspektiverne i det her

jeg meget enig med dfs ordfører herre skibby i at når der nu er den her vilje til at ville dyrke det her område og få noget mere ud af det i en dansk sammenhæng

er det jo lidt mærkeligt at regeringspartierne ikke stemmer for beslutningsforslaget det synes jeg faktisk også godt at regeringspartierne kunne gøre det ville også vise at man var seriøs over for de vækstinitiativer som man selv snakker så meget om men altså jeg kan jo godt huske hvordan det var at være regeringsparti og jeg ved

man sådan set hellere brække en arm på langs

så når jeg nu ved hvordan det hænger sammen vælger jeg sådan set at opfatte talerne også

som overordentlig konstruktive positive og imødekommende over for beslutningsforslaget med henblik på at få det til at lykkes og på den baggrund kan jeg konkludere at der er et overvældende flertal for beslutningsforslaget

set tilfreds med når ministeren lige bekræfter de her par ting

jeg er lige så spændt som mange andre på at høre hvad crowdfunding egentlig går ud på

tusind og fjorten skal identificere aktuelle lovmæssige

crowdfunding og fremsætte fornødne lovforslag til sikring af at denne finansieringsform kan realiseres i danmark formålet med forslaget er at styrke finansieringsmulighederne for iværksættere samt små og mellemstore virksomheder

er en finansieringsform der forbinder en gruppe bidragsydere som ønsker at donere udlåne eller investere penge

øgede muligheder for crowdfunding kan derfor føre til at nogle iværksættere og små og mellemstore virksomheder bliver mindre afhængige af traditionel

alle former for crowdfunding skal følge de overordnede regler for markedsføring mens nogle typer crowdfunding endvidere vil være omfattet af finansiel regulering og

have potentiale som finansieringskilde på lang sigt er det nødvendigt reguleringsmæssigt at tilgodese hensynet til både virksomheder typisk små og mellemstore virksomheder og iværksættere og investorer så det vil være interessant

regeringen er enig i at der er behov for at afdække hvilke udfordringer der er for udviklingen af et marked for crowdfunding i danmark

med vækstudspillet har lagt op til at der nedsættes en arbejdsgruppe der skal undersøge mulighederne for at fremme

analysen skal munde ud i eventuelle konkrete forslag til justeringer af den danske regulering på området og det er en forudsætning at der kan findes en hensigtsmæssig balance mellem hensynet til virksomhederne og hensynet til investorerne

vi vurderer at det er mest hensigtsmæssigt at drøfte ønskerne til et arbejde med analyse af crowdfunding i de forhandlinger vi skal have om vækstudspillet regeringen støtter ønsket om at få belyst emnet bedre og sikre små og mellemstore virksomheder og iværksættere de bedste muligheder for at opnå finansiering også gennem crowdfunding

uenighed om hensigten synes vi heller ikke det er nødvendigt at gennemføre en lov for at kunne gennemføre en analyse det mest fornuftige vil være at bruge kræfterne på at få afdækket problemstillingen og så kan der tages stilling til eventuel nødvendig opfølgende lovgivning på et oplyst grundlag

regeringen støtter intentionen bag forslaget men lægger op til at drøftelserne af en analyse vedrørende crowdfunding forhandles som en del af

vi mener derfor ikke det er nødvendigt med en lov for at gennemføre en analyse

tyskland england og usa i stor stil for at finde de her penge den her risikokapital vi ikke kan levere herhjemme

de crowdfundingplatforme der eventuelt kan etableres herhjemme skal etableres på et markedsdrevet regi og ikke som man skriver i i sin vækstplan at

hvor private bidragsydere identificerer de projekter de ønsker

række steder i vores lovgivning hvor vi beskytter eksempelvis investorer

vi lige pludselig afskaffer alle de love og de regler der findes

risikerer vi faktisk at stille en lang række investorer i danmark dårligere det er derfor vi gerne vil have undersøgt det hele

interesserede i at lave mest mulig lovgivning eller mest mulig regulering

som initiativ her også så det har været baggrunden

ikke noget som vi går og nøler med eller som vi på nogen som helst måde har interesse i ikke skal ske

mulighed for at engagere en række mennesker

i form af enten en donation et lån eller

fald den første del af muligheden for at kunne crowdfunde altså det at foretage donationer det typisk inden for den kulturelle

også skal se på de muligheder der er i de mindre projekter de

haft en chance for at blive afsøgt jeg har søgt lidt inspiration i et konkret

nina andreasen er en ung musiker fra esbjerg som

godt forstå når man hører tekstpassager som der er fladt herude mod

nu engang sådanvi bevarer overblikket bedst det er der ikke noget at sige til at der er nogle der gerne vil

meget ofte er

til virksomheder jo netop det

vil have et andet overblik end lige præcis de mennesker som måtte sidde i eksempelvis banken eller de

som ellers traditionelt går ind og investerer i selskaber det overblik kan være godt og fornuftigt fordi man måske kan have nogle andre perspektiver på hvad der kan lade sig gøre derfor synes jeg at forslaget om

støtte og fremme crowdfunding er yderst sympatisk og som ministeren var inde på i sin tale er det heller ikke nogen ny tanke hos socialdemokraterne at det her er noget vi skal se nærmere på så kan man altid diskutere formen hvorunder vi skal indføre

er rigtig glad for at regeringen i sit forslag til en vækstplan har inddraget

jeg fornemmer heller ikke at det er noget

derfor synes jeg også det er rigtigst at vi

forhandlingsbordet så hurtigt som muligt finder frem til de tiltag som er nødvendige

forslagsstillerne nok også godt regne ud at jeg ikke

galt med de udmærkede og sympatiske ideer som ligger bagved men fordi vi

det har jeg tilladt mig at gøre

kunne det jo godt være at at situationen var en anden

forslagsstillerne til til

bidrage aktivt til at det

kommer til at være en del af vækstplanen også kommer til at blive så godt gennemarbejdet som muligt sådan at det rent faktisk kan blive omsat til handling om det kræver konkrete lovændringer ved vi jo

men jeg er enig i grundsubstansen

man vil undersøge muligheden for at fremme crowdfunding men ordføreren er sikkert opmærksom på at finanstilsynet den nittende november to

en længere redegørelse om mulighederne for alternativ finansiering

mener egentlig at regeringen sådan set bare bør handle identificere de lovområder hvor man kan lave forandringer

en lille smule ærgerlig over på vegne

som nu sidder og forhandler vækstudspillet at herre jakob engel schmidt ikke selv er en del

jeg kunne da godt tænke mig at der kom nogle konkrete indspark fra oppositionens i forhold til hvordan man kan indrette det her konkrete område der må vi bare sige at der har ikke været noget konkret intet intet konkret altså det der ligger på bordet er det regeringen er kommet med og de indspark som er kommet fra

men der er ikke kommet nogen konkrete indspark

er lidt ærgerlig over om det så skyldes at

jeg ikke men det må jo være et spørgsmål man

ikke andet end at flere private investorer får mulighed for at bruge deres sparepenge i markedet frem for på pensionskontoen

bare at det er så ærgerligt at regeringen jeg ved ikke om det handler om

så der er alle muligheder for hvis herre jakob engel schmidt ikke selv må deltage i det møde af interne årsager at

for at der bliver sendt konkrete bud med over på hvad der skal til fordi vi lytter faktisk meget gerne

oplæg til hvad vi skulle forhandle om vækstinitiativer så på den

noget ved et område hvor vi

for relativt ukompliceret sådan som venstres ordfører jo også siger

gøre noget for at gøre det muligt for endnu flere at investere i danske virksomheder virksomheder vel at mærke ofte

finde risikovillig kapital

er nogle der ønsker at udgive en cd eller lave en

lavbudgetfilm eller udgive en bog

deres penge så rigeligt flerfold

det er selvfølgelig godt jeg tvivler så heller ikke på at der er nogle der har tabt deres investerede kapital

jo selvfølgelig mindre godt men sådan er det også med almindelige pensionsopsparinger der er jo også nogle år hvor vi kan se

så så fornuftige ud året var gået jeg husker da selv fra mine egne børns opsparing

finanskrisen i to tusind og otte

end dem vi havde betalt ind i løbet af året men sådan var det

er det selvfølgelig også med de her typer af investeringer som det vil være hvis man vælger at gå ind

frikapital

og indskyder pengene i et eller andet projekt som man

generere en form for overskud siden hen

tekniske lovudfordringer som der skal ses på her er det sådan set bare med at smøge ærmerne op og komme i gang i forhold til det her

tyskland england og sverige eksempelvis allerede er noget man har mulighed for at gøre i dag kunne vi så være med til at sikre at der kommer en form for digital platform hvor man kan gå ind og gøre det i sådan mere trygge rammer

alle tiders måde at understøtte intentionen om at gøre det mere interessant

skatteborgere at investere deres penge

at investortilliden er på vej op igen

de helt store udfordringer igennem de år hvor vi har haft finanskrise

det har været svært at få investortilliden op i gear igen

at sikre en stor grad af banktroværdighed troværdighed til vores finanssektor i det hele taget og selvfølgelig også til vores

måske mere eller mindre et nicheforslag men det ville altså være med til at gøre

få kapital tilført nogle meget små innovative virksomheder med helt konkrete projekter så jeg forstår altså ikke den her forskrækkethed som vi oplever fra regeringens

set bare bruger sin taletid på at sige at

sådan set ret selvfede kan man sige jo men altså lad os da nu komme i gang i stedet for at diskutere hvem der kom først

den traditionelle bankfinansiering

der ønsker at donere udlåne eller investere penge i projektet i onsdags blev

i vores skandinaviske søsterlande sverige og norge

spillede regeringen i vores vækstplan ud

af de danske regler

intentionerne i dagens forslag fra

og små og mellemstore virksomheder via crowdfunding ligesom vi er helt med på forslagsstillernes ønske om at det skal ske ved at identificere de aktuelle lovmæssige hindringer herfor og fremsætte fornødne forslag til sikring af at den nye finansieringsform kan realiseres i danmark men eftersom det

regeringen selv har spillet ud med ser vi ingen grund til at stemme for et beslutningsforslag

små og mellemstore virksomheder men især i iværksættere tror jeg faktisk det kan være interessant

også rigtigt som forslagsstillerne skriver at vi jo kender noget der minder om

at få en platform op at stå og dermed

sted sådan at man

er rimelig sikker på at gå ind på

det her og ofre sine sparepenge på en god idé og en god iværksætter

vi er tilfreds med at det at det indgår i forhandlingerne

og lidt den diskussion der har været før

er jeg sådan set ligeglad med altså hvem der kom først og sådan noget sagen er jo at

sig op her nu om lidt og sige juhu det her forslag har vi haft en første behandling af men det indgår i vækstforhandlingerne og så er vi alle glade jeg håber i virkeligheden det kunne ende sådan her i folketinget

fortjener det jo sådan set jeg ved også at hovedforslagsstilleren har været meget aktiv på det her område så grundlæggende positive men der er jo ikke nogen grund til at stemme om et forslag som vi i forvejen forhandler om så

en af

at en af de store forhindringer mange

muligheden for at få finansiering

store pengeinstitutter banker og etablerede kreditbureauer der tror vi det er rigtig fornuftigt at understøtte at der kan komme nogle alternativer til

er ikke givet at vi vil være fuldstændig enige om hvad

initiativer der så skal til eller hvad der skal følges op med

en lille smule loren ved at der står at at man automatisk skal fremsætte de fornødne lovforslag jeg tror

får diskuteret hvad det er og hvordan man konkret gør det

meget godt tilfreds med at det her er en del af de

vækstforhandlinger vi har for øjeblikket i regi af erhvervsministeriet

for at sætte spørgsmålet på dagsordenen og så håber jeg at det at der er så bred enighed i folketinget om at det her er et spørgsmål der er værd at forfølge gør at

at bruge det udtryk har lagt omkring vækstmulighederne i danmark og derfor som en alternativ måde

enhedslisten var lidt mere ivrige for at slå til når nu muligheden byder sig ovenikøbet i samarbejde med nogle lidt utraditionelle samarbejdspartnere her

for nogle initiativer der konkret skal til også at igangsætte det her område

det er helt de samme initiativer vi synes er de fornuftige

så den her automatik som jeg læser i forslaget med at man

lægge lovgivning frem der fjerner dem synes jeg det er vigtigt at vi faktisk har en politisk drøftelse imellem de lag og det synes jeg vi har mulighed for når vi igangsætter et arbejde fælles

i regi af vækstforhandlingerne men som jeg også prøvede

tror godt på at vi kan lave en en alliance også selv om den er utraditionel på det her spørgsmål

arbejdspladser skaber velstand vækst og velfærd potentialet er enormt men kan kun udløses hvis vi her på christiansborg reviderer den lovgivning som i praksis forhindrer aktiecrowdfunding i danmark

fungerer ved at almindelige danskere donerer penge til iværksættere med gode forretningsideer pengene trækkes først når projektet sættes i søen de private investorer får derefter indflydelse på og aktieandele af virksomheden en del iværksættere får i dag den kolde skulder fra bankerne når de ønsker risikovillig kapital til at gennemføre deres drømme det hæmmer ikke blot iværksætterne men også samfundsøkonomien og alle de borgere som er afhængige af alle de arbejdspladser vi kan skabe der er heldigvis godt nyt for iværksættere og dansk økonomi erfaringer fra udlandet viser at aktiecrowdfunding kan give et løft i markedet for risikovillig kapital i stedet for at statslige organisationer som

er det med aktiecrowdfunding almindelige danskere der træffer valget i stedet for bankmænd erhvervsfolk og rigmænd kan enhver nu give iværksættere en ekstra chance

i to tusind og tolv blev der verden over rejst seksten milliard kroner til iværksættere gennem aktiecrowdfunding det var en stigning på en og firs procent fra året før og tallet er også steget siden i danmark blev der rejst nul

skal det forbud mod offentligt udbud af anparter fjernes eller i hvert fald mindskes det er den tungeste klods om benet på de iværksættere som ønsker at skaffe midler gennem aktiecrowdfunding dernæst handler det om at lempe kravene til at

værdipapirhandler en aktiecrowdfunding kræver tilladelse til handel med værdipapirer de krav som bunder i gode intentioner om at beskytte investorerne er utrolig dyre og omkostningerne opvejer

bestemt ikke fordelene ved dem så de bør revideres i sverige og holland stilles der ikke samme skrappe krav er man interesseret i at iværksættere skal blive i danmark frem for at søge til holland og sverige og england

er en liberalisering på området nødvendig disse to tiltag vil gøre en altafgørende forskel og være de første skridt på vejen

at skabe mere håb for iværksættere gang i samfundsøkonomien og liv i civilsamfundet som andelsbevægelsen

jeg også glad for at høre ministerens fremlæggelse

beslutningsforslaget fra oppositionen

var positive tanker det var konstruktive tanker som vi vil holde ministeren op på

med til at etablere nye virksomheder skubbe nye ting i gang i usa hvor jeg besøgte kickstarter kickstarter er et firma med base i new york som

som var med til at støtte et væld af forskellige projekter

ville være kommet i gang uden kickstarter herhjemme har man en boomerang og alle mulige andre eksempler på at man forsøger at etablere noget det er bare svært med den struktur vi har i danmark

sidste år regnede man med at der blev skubbet projekter i gang for fem milliard dollar gennem crowdfunding

til innovation og udvikling fra andre kanaler end gennem crowdfunding så jo mere vi kan gøre på det område jo bedre det er et direkte flow ind til vores iværksættere til at skabe mulighed for udvikling af arbejdspladser i danmark så derfor håber vi på

flere embedsmænd foreslog at kalde det flokfinansiering efter islandsk inspiration men jeg synes trods alt at ordet crowdfunding giver bedre mening da det er det der trods alt er kendt i den store verden jeg gider ikke bruge tid på at skændes med herre benny engelbrecht om hvem der kom først med tankerne men vil blot glæde mig over at det her når det trods alt gennemføres

nye innovationscyklusser

og det danske vækstlag

regeringen så skynder sig lidt mere langsomt end jeg personligt kunne ønske mig må jeg lære at leve med

trods alt det første beslutningsforslag jeg har valgt at fremsætte og derfor

et øjeblik på fremhæve nogle af de positive sider det koster ingen penge vi sikrer at bankernes rolle i vores vækstlag

vi sikrer at der bliver hensat færre penge på pensionskonti og bliver brugt flere penge på vækst det er både en moderne andelsbevægelse og samtidig en demokratisk form for vækst vi skaber alt i alt er der ingen der kan være kede af den

af de projekter der hver eneste dag rejser til udlandet kan blive i danmark

fire fem nye danske virksomheder der på indiegogo

kickstarter finder penge og mange af de virksomheder forlader landet derfor håber jeg på trods af at jeg ikke ligesom herre benny engelbrecht er dybt involveret i regeringens tankevirksomhed om vækstpakken at man kan blive enige om at lade det her spille en central rolle

og at folketinget med bred opbakning kan vise

ét er at vi kan blive enige om hvordan vi kommer til at gøre det i praksis

opgave i så at forklare hvad det går ud på så det her er ikke så meget et spørgsmål som det er en fremstrakt hånd fra min side

jeg så må sige at få masseret det her bredt ind sådan at der også vil være en oplevelse i befolkningen af at det at være med til at understøtte nystartede virksomheder faktisk er en samfundsgavnlig indsats så det er en

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til i morgen onsdag den fjerde juni to tusind

er der en begrundelse det er der fra herre karsten lauritzen

adskillige hackerangreb mod systemer med personfølsomme data hos myndigheder og private virksomheder endvidere oplever vi at en del af danskernes mest personlige oplysninger efterhånden lagres i udlandet det sker enten som følge

sælges til udenlandske investorer hver for sig og samlet set giver disse problemstillinger anledning til det spørgsmål vi har valgt at rejse over for justitsministeren og erhvervs og vækstministeren og det er hvad agter regeringen at gøre for at styrke sikkerheden omkring danskernes personfølsomme data en afklaring

efter vores opfattelse altafgørende for at borgere såvel som virksomheder fortsat kan kommunikere digitalt i tillid til at deres personlige data

med glæde frem til at høre hvad justitsministeren og erhvervs og vækstministeren kan sige om regeringens planer i den henseende og

konstruktive efterfølgende debat som

en debat om hvordan vores sikkerhed omkring danskernes personoplysninger er der har været afsløringer fremme i medierne det startede med se og hørs overvågning af kongelige og kendte og jeg tror at afsløringerne er kommet bag på de fleste af os herunder mig selv afsløringerne er blevet fulgt op af en række historier om læk af personlige oplysninger fra både offentlige myndigheder og private virksomheder

god nok rundtomkring eller kan vi gøre noget for at stramme op det vi gjorde da

var at vi meget hurtigt satte os sammen og sagde at vi bliver nødt til at have et overblik over hvordan

forskellige regler for datasikkerhed

have en kortlægning af hvilke muligheder vi allerede har hvordan

lapper de ind over hinanden er der nogle steder der skal strammes op og derfor igangsatte vi en

men for at komme hurtigt i gang igangsatte vi altså med det samme kortlægningen for at finde ud af hvad det er

sådan at vi kunne stille en mere sikker diagnose

ville jeg på vegne af regeringen indkalde folketingets partier til en snak om

give en gennemgang af hvor langt vi er nået med det hele

indledte efterforskning i sagen

politi har den fjortende maj to tusind og fjorten foretaget ransagninger hos aller media der er indehaver af se og hør og hos to journalister der tidligere har været ansat på se og hør

senest har københavns vestegns politi den toogtyvende maj foretaget ransagninger hos to tidligere chefredaktører på se og hør de to blev samtidig sigtet for deres rolle i se og hør sagen endvidere har finanstilsynet iværksat en undersøgelse af sikkerheden hos nets ligesom datatilsynet har iværksat undersøgelser af se og hør og rigshospitalet

krævet at nets strammer yderligere op på den i forvejen høje sikkerhed omkring nemid og at nets forstærker

sikkerhedsprocedurer og interne kontroller på baggrund af de forlydender der har været om at også ansatte hos sas har udleveret oplysninger om kongelige og kendte til se og hør har transportministeren anmodet trafikstyrelsen om at iværksætte en undersøgelse af hvordan luftfartsselskaberne og de større lufthavne beskytter personoplysninger desuden har datatilsynet iværksat en undersøgelse

det fremgået af mediernes omtale af sagen

ligesom naviair ifølge medieomtale skulle have afsluttet en intern undersøgelse og afskediget en medarbejder i

i en række undersøgelser hos relevante myndigheder og implicerede virksomheder af hvad det er der egentlig er foregået

som allerede i dag findes i vores lovgivning persondataloven indeholder generelle regler om behandling af personoplysninger loven indeholder blandt andet regler om hvordan behandling af personoplysninger må finde sted hvornår de må finde sted hvilke rettigheder registrerede personer har hvilke behandlinger der skal anmeldes til datatilsynet og hvilke tilsynsbeføjelser datatilsynet har loven indeholder også regler om såkaldt behandlingssikkerhed det vil sige regler om hvordan personoplysninger skal beskyttes det gælder således at den dataansvarlige skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres fortabes eller forringes samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab misbruges eller i øvrigt behandles i strid med

kravene om fornødne sikkerhedsforanstaltninger er for offentlige myndigheders vedkommende uddybet i den såkaldte sikkerhedsbekendtgørelse sikkerhedsbekendtgørelsen stiller blandt andet krav

til autorisation adgangskontrol krav til eksterne kommunikationsforbindelser og i visse tilfælde krav om kontrol med afviste adgangsforsøg og om logning sikkerhedsbekendtgørelsens regler er uddybet i datatilsynets sikkerhedsvejledning

men der gælder naturligvis det at der skal træffes de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger inden for denne ramme er det i første omgang overladt til den

herudover indeholder persondataloven regler der regulerer tilfælde hvor oplysninger overlades til en såkaldt

på vegne af en dataansvarlig myndighed eller virksomhed i sådanne situationer skal den dataansvarlige myndighed eller virksomhed sikre sig at databehandleren kan træffe de påkrævede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

der er en uafhængig myndighed fører tilsyn med at persondatalovens regler overholdes dette tilsyn

blandt andet ved at behandle klager og tage sager op af

hvordan personoplysninger skal beskyttes det gælder ikke mindst på det finansielle område men jeg vil overlade til erhvervs og vækstministeren at omtale disse

som nævnt viser afsløringerne om se og hørs overvågning imidlertid meget tydeligt at der er nogle udfordringer med datasikkerheden rundtomkring om dette skyldes at reglerne ikke er gode nok eller at de ikke efterleves skal jeg ikke gøre mig klog på på nuværende tidspunkt men vi skal selvfølgelig se på om vi kan gøre mere

startede da det her begyndte at rulle sammen med min kollega erhvervs og vækstministeren

folk om at kortlægge beskyttelsen af oplysninger om borgernes elektroniske betalinger med videre

er brug for nye initiativer på området vil de blive gennemført og det gælder uanset om der er behov for ny lovgivning stærkere tilsyn skrappere krav eller noget fjerde

følger vi naturligvis op

må forventes at blive vedtaget med et bredt flertal lægges der op til at regeringen skal udarbejde en samlet strategi for sikring af danskernes persondata og det vil jeg naturligvis tage til efterretning

det er for tidligt at konkludere på

og der gennemføres som nævnt

også en kortlægning af beskyttelsen af oplysninger om borgernes elektroniske betalinger med videre når den foreligger

vil jeg igen som tidligere nævnt invitere folketingets partier til en politisk drøftelse og de drøftelser kommer så naturligvis også til at omfatte udarbejdelsen

ødelæggende for tilliden til at vores private og følsomme data bliver behandlet på en sikker og forsvarlig måde

får sikret så godt som muligt at det ikke gentager sig fremadrettet så vi kan genskabe tilliden som erhvervs og vækstminister forholder jeg mig til reglerne på det finansielle område og nets er underlagt den gældende lovgivning for betalingsinstitutter og

stiller blandt andet krav om at en virksomhed som nets har betryggende kontrol og sikkerhedsforanstaltninger på it området det indebærer

der skal udarbejdes en it sikkerhedspolitik og at direktionen skal sikre at it sikkerhedspolitikken efterleves og uddybes i procedurer nets er også underlagt krav om at der skal gennemføres ekstern og intern revision af de generelle it kontroller

at styringen af den grundlæggende it sikkerhed er betryggende finanstilsynet fører tilsyn med at den finansielle lovgivning overholdes også af nets de uregelmæssigheder der er kommet for dagen i forhold til nets rejser spørgsmålet om reguleringen af og tilsynet med virksomheder som nets er tilstrækkeligt

justitsministeren nævnte nedsat en arbejdsgruppe som blandt andet skal kortlægge den eksisterende finansielle lovgivning

når undersøgelserne er afsluttet

se på om der er behov for at ændre i den finansielle lovgivning

allerede nu vil jeg tage initiativ til at revidere reglerne vedrørende finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre finanstilsynets vurderinger af den finansielle virksomhed i forbindelse med en inspektion i dag bliver finanstilsynets overordnede vurdering offentliggjort efter inspektion i pengeinstitutter

og jeg vil til efteråret fremsætte et lovforslag der sikrer

fælles datacentraler

det er vigtigt for mig at vi får genskabt trygheden om danskernes persondata vi er fra myndighedernes side opmærksomme på de udfordringer og problemstillinger der gælder i forhold til nets og beskyttelsen af persondata og sagen bliver grundigt undersøgt jeg vil ikke på nuværende tidspunkt tage stilling til de mange konkrete forslag der allerede har været fremført

vil tage initiativ til at sikre den nødvendige finansielle lovgivning og det nødvendige tilsyn når vi er kommet til bunds i den her sag

garantere at der ikke på noget tidspunkt er mennesker som kan og vil begå sådanne formodede ulovligheder det kan ingen selvsagt garantere

programmøren stjæler de kriminelle bagmænd hendes identitet dengang for efterhånden tyve år siden var filmen et blik ind i en fremmed verden en verden hvor en stor del af livet foregik online og hvor afhængigheden af internettet var udpræget dengang kunne man i biografens mørke gyse over hovedpersonens håbløse situation og efter filmen glæde sig over at så vidt var det alligevel ikke kommet der er vi så til gengæld nærmest i dag knap tyve år senere identitetstyveri er

man behøver end ikke at være på sporet af et større komplot for at

fem og halvfems var var der et fåtal der levede som hovedpersonen i the net altså nettet og bortset fra hende var resten

omkring tyve år med alt for store briller og tennissokker i sandalerne

stort set alle online rigtig meget foregår digitalt det gælder indkøb underholdning og efterhånden også en rigtig stor del af vores kontakt med offentlige myndigheder derfor ophobes der enorme mængder af data om vores gøren og laden bit for bit spejles de mest private og intime dele af vores liv på

i både danmark og resten af verden

skal udnytte vores liv bliver lettere

bliver mere produktive men medaljen har også en bagside ikke ulig den der udspiller sig i filmen the net en bagside

oplevet adskillige grimme eksempler på bare inden for det seneste år foruden identitetstyverier har vi set hvordan adgangskoder til både brugerkonti hos danmarks radio og politibetjentes e mail er blevet stjålet kendte personers kreditkort er blevet overvåget systematisk og databaser med dybt fortrolige oplysninger er blevet hacket samtidig må vi konstatere at mange af vores mest private oplysninger er havnet på et kæmpe tag selv bord fra nets lyder det at selv nyansatte

åben dør til ekskæresters familiemedlemmers og kendte menneskers kreditkortkøb som der ifølge tidligere medarbejdere er blevet snaget flittigt i også en række banker har haft brodne kar her er der flere eksempler på medarbejdere der via bankernes systemer har rodet rundt i både naboers

økonomiske forhold og i hvert fald i ét tilfælde har en bankansat udnyttet disse fortrolige oplysninger i et udestående med en kammerat det er imidlertid ikke kun detaljer om vores økonomi der er frit tilgængelige for en meget bred kreds af personer tilbage i marts måned berettede forfatteren leif davidsen om hvordan en medarbejder fra et analyseinstitut uden varsel ringede

op med spørgsmål om hans syn på hvidovre hospital medarbejderen havde i den forbindelse haft adgang til information om en hospitalsundersøgelse af

ligesom vores øvrige helbredsoplysninger

op til os selv hvem vi vil dele med men som før nævnt er det ikke kun en bred vifte af personalegrupper der har haft adgang til private data for omtrent et års tid siden blev danmark rystet af nyheden om at kæmpe hackerangreb mod både politiet og cpr registeret over længere tid havde en it kriminel fra sverige haft adgang til data der burde være topsikrede det var de åbenbart ikke man behøver ikke nødvendigvis at være hacker for at få fingre i danskernes cpr numre de flyder nemlig i stor stil rundt på offentlige hjemmesider hvis man bare gider lede en lille smule kan man finde mange af vores personnumre og med et andet menneskes personnummer i hånden ved vi at der er adgang til rigtig mange ting kort sagt det sejler og her taler vi om hjemlige udfordringer hvad kan vi så ikke forvente når stadig flere data sendes til

i udlandet enten fordi det er billigere at opbevare dem der eller fordi virksomhederne med vores persondata kommer på udenlandske hænder det er netop sket for nets og andre virksomheder

hvem og hvad beskytter så vores private oplysninger

nysgerrige medarbejdere it folk på jagt efter historier til sladderbladene og ondsindede hackere venstre har fremlagt en stribe forslag til hvordan vi kan

sikre vores personfølsomme oplysninger forslag vi meget gerne diskuterer med regeringen resten af folketinget og erhvervslivet vi er nødt til at gøre noget vi kan ikke bare sidde på hænderne mens ukendte personer overvåger os udnytter intime detaljer om vores privatliv eller stjæler vores identitet digitaliseringen er truet hvis vi vælger bare at lade stå til som regeringen indtil videre efter vores opfattelse har gjort for hvem har lyst til at bruge de digitale løsninger hvis man risikerer at blive den næste der mister sin identitet til en it kriminel eller oplever at andre ved ting om en som man for alt i verden

venstre socialdemokratiet dansk folkeparti det radikale venstre sf enhedslisten de konservative liberal alliance

vedtagelse folketinget pålægger regeringen at udarbejde en samlet strategi for tilstrækkelig sikring af danskernes personfølsomme data herunder krav til hvorledes data indsamles bearbejdes anvendes og opbevares med henblik på at forhindre ulovlig adgang og uretmæssig brug af danskernes personfølsomme data uanset om disse data fysisk befinder sig hos offentlige myndigheder eller private virksomheder og uanset om de befinder sig i danmark

opbevaret og behandlet ansvarligt

derfor ser vi socialdemokrater med tilfredshed på at der i øjeblikket hos en række myndigheder og virksomheder pågår undersøgelser af de tilfælde af misbrug af personoplysninger som har været omtalt

i medierne i den seneste tid samtidig har vi noteret os at justitsministeren sammen med erhvervs og vækstministeren har igangsat en kortlægning af it sikkerheden på persondataområdet

derfor er vi også tilfredse med at justitsministeren har tilkendegivet at folketingets partier vil blive indkaldt til drøftelser af hvad der skal til for at undgå misbrug af personoplysninger i fremtiden

vi som folketing bør stå sammen om

partipolitiske konflikter og på den baggrund glæder vi os at der

fælles forslag til vedtagelse

at nøgleord i debatten om persondata debatten og vores løsninger skal være fokuseret

der reelt virker ingen har

at vi vedtager lovgivning der begrænser den positive udveksling af persondata

data med stor fortrolighed og hvor såvel virksomheder som offentlige myndigheder forstår og formår at passe godt på borgernes private informationer i vores iver efter at beskytte danskernes data skal vi politikere passe på at balancen ikke forskubbes så eksempelvis ambulancefolk ikke hurtigt kan få adgang til vigtige sundhedsinformationer der betyder liv eller død

eller så man skal vente til mandag formiddag med at få spærret sit dankort der er blevet stjålet fredag aften fordi ens bankrådgiver altså først kan træffes

for at danskernes persondata opbevares fortroligt

sørge for at det bliver en god proces en god proces med fokus på løsninger der virker og med de ord skal jeg meddele at vi socialdemokrater kan støtte

vedtagelse som

igangsat en undersøgelse med efterfølgende drøftelse

vi konstaterede at der var igangsat et arbejde fra justitsministerens side og

fru trine bramsen sige at regeringen har gjort noget godt se vi har deltaget i en databeskyttelsesdag så godt tænke mig at høre hvad regeringen har gjort i forhold til at styrke styrke datatilsynet anonymisering af brugere på internettet

design hvad har regeringen konkret gjort ud ud over at fru trine bramsen har deltaget i en årlig

er løsningen på det her problem jeg anerkender at vi har en udfordring og at vi konstant skal

på databeskyttelsesområdet men

er afgørende er at vi fremadrettet sikrer løsninger der virker det handler ikke nødvendigvis om som jeg sagde at vi bare tidobler bevillingen til datatilsynet det handler om at vi måske får nogle nye kontrolmekanismer

meget tyder på at det er eksisterende regler der er blevet brudt hvorfor der altså allerede er helt klare retningslinjer på det her område det handler i høj grad også om at vi igangsætter debatten og får et

er den fælles databeskyttelsesforordning den er helt afgørende fordi den handler om at give borgere ret til egne data det er helt korrekt at

foregår en forhandling lige nu på området i eu men den handler jo netop om at vi tager databeskyttelse skridtet videre for det er jo ikke kun i

ind i diskussionen og jeg kan høre på justitsministeren at

nogle gange synes jeg at man skulle have så meget respekt for sig selv at man dæmpede retorikken når man ikke

afgørende for at folk har tillid til

digitale oplysninger liggende

private og offentlige virksomheder

tillid til det og uden tillid lykkes den digitalisering vi er i gang med nu ikke så det er utrolig vigtigt

det har de seneste eksempler jo vist et klart billede af noget af det som jeg har gjort mig af tanker

at vi får udarbejdet en national handlingsplan eller national strategi på

en national handlingsplan har man faktisk i mange af vores

oplagt at vi i danmark også får en tilsvarende national handlingsplan eller strategi som er ordet for

vi fik fokus på er hvordan vi bruger de ressourcer der er sat af for

ministerier vi har blandt andet digitaliseringsstyrelsen som ligger under finansministeriet

faktum at det er utrolig spredt

der ikke er ret meget fokus på datasikkerheden er så mange forskellige aktører der har med det at gøre derfor

så der er mere fokus på datasikkerhed

løfte som måske er lidt i periferien af emnet i dag er hvordan vi sikrer en bedre

personfølsomme data for danskerne jeg kunne godt forestille mig at mange af de små virksomheder ikke har ressourcerne til at have it ansatte ansat eller

form for certificeringsordning

i se og hør skandalen at man både kan se navne på kortholderne og

alle transaktionerne jeg

er banal it sikkerhed jeg har selv arbejdet med it tidligere inden jeg kom i folketinget

en ganske almindelig sikkerhedsprocedure med

havde adgang til at læse backuppen det gjorde

og aflevere brugernavn og password og så videre

servicecenter kan slå op og se alle folks

automatisk har adgang til at se med i i databaserne

er nemmere for datatilsynet at komme og lave kontrol det er jo ret logisk er ret svært for datatilsynet at rejse rundt i hele verden for at lave kontrol af de fysiske

det her emne jeg synes det er vigtigt at vi får gjort noget nu og der bliver sat nogle initiativer

vigtigt for danskerne at man også kan mærke at der et folketing der tager sig af de her problemstillinger for jeg tror der er rigtig mange bekymrede danskere derude der kan se at vi kører en digitalisering ned over hovedet på danskerne samtidig med

der har som adskillige ordførere været inde på været alt for mange uheldige sager og de har skabt utryghed grundlæggende regler og rettigheder er blevet overtrådt

vi er derfor klar til at se på hvilke oplysninger

og hvordan sikrer vi de oplysninger både når de samles ind og når de opbevares det gælder både når det offentlige samler oplysninger ind og når private aktører gør det vi glæder os over at justitsministeren allerede har sat en række undersøgelser i gang ministeren har meldt ud at danmark har behov for en ny persondatalov ministeren meddelte i går at sessionslogningen bliver suspenderet det er gode og rigtige initiativer men vi er også klar til at gå skridtet videre og gøre mere vi skal have lavet en samlet strategi og derfor kan vi radikale også bakke op om forslaget til vedtagelse som er blevet fremført tidligere i debatten det handler om tryghed om sikkerhed om grundlæggende rettigheder for borgerne for danskerne tak for

meget særligt noget som hverken eksperter eller forbrugerorganisationer eller it organisationer eller menneskerettighedsorganisationer eller

og så videre og så videre har kunnet gøre i mange år sagen har nemlig

politisk fokus på behovet for beskyttelse af vores alle sammens personfølsomme data jeg tror der er rigtig mange der har det

lille smule træt af at det var nødvendigt at kendte og kongeliges privatliv skulle krænkes før flertallet af folketingets partier fik øjnene op for hvilke konsekvenser det har

data ikke er beskyttet tilstrækkeligt enhedslisten har med rette sammen med sf i mange mange år været alene om

der var vist også en konference jeg glemte at komme til og og ret skal være ret vi er

utrolig langt bagud når det kommer til beskyttelse af personfølsomme data og rettigheder på internettet og der er rigtig meget der bør gøres både her og nu på kort sigt og på lang sigt her og nu kan vi gøre det at vi kan styrke datatilsynet så vi får et reelt tilsyn som faktisk holder øje med de virksomheder og myndigheder

der behandler vores personfølsomme oplysninger vi kan ændre i persondataloven og give flere rettigheder vi kan indføre nye digitale rettigheder for eksempel retten til at blive glemt og retten til at blive adviseret ved et sikkerhedsbrud vi kan stille langt større krav til de virksomheder og de offentlige myndigheder der opbevarer personfølsomme data vi kan gøre rigtig meget

vi burde gøre begynde at tage diskussionen om hvor mange data der egentlig bør blive gemt hvor

der bør indsamles og opbevares

oprettet en it havarikommission som i tilfælde af større sikkerhedsbrud kan undersøge hvad der egentlig gik galt samt rådgive borgerne om hvordan de så skal forholde sig i den situation det er der ingen der kan fortælle borgerne

personfølsomme oplysninger pludselig i fare vi har også tidligere foreslået at

der kommer en ansvarlig ressortminister

noget som dansk folkepartis ordfører også nævnte tidligere og det ville være rigtig godt

for at for eksempel væsentlige dele væsentlige dele af

samfundet har kontrollen over det og bedre kan udføre tilsynet

med hvordan oplysningerne håndteres det er ikke mindst relevant i lyset af den diskussion som der også er i dag når oplysninger opbevares i udlandet hvilke regler er de så

at csc som har vores cpr

usa og det vi også kan se

at hvis amerikansk eller indisk lov pålægger dem at udlevere data

skal de gøre det i amerikansk ret er det sågar sådan at selv om data befinder sig på en server i danmark eller irland som den konkrete sag handlede om

kan virksomheder alligevel blive tvunget til at udlevere dem så der er bestemt også behov for at vi gør noget mere

trods alt glad for at

konsensus om at vi har behov

stået her i dag og sikkert vil

råbt op om større sikkerhed og beskyttelse

personfølsomme oplysninger og så vil jeg minde om at der i de her dage bliver behandlet et ærlig talt fuldstændig vanvittigt lovforslag på forsvarsområdet som giver forsvarets efterretningstjeneste uhæmmet adgang til personfølsomme oplysninger og adgang til også at dele de oplysninger menneskerettighedsorganisationer forbrugerorganisationer og sågar dansk industri har advaret og alligevel

en hvis det har været en øjenåbner for et bredt flertal i folketinget

at det her med danskernes personfølsomme data rent faktisk er et vigtigt emne

det ikke er godt for noget jeg håber selvfølgelig

at folk vil blive straffet behørigt i

lidt indad og ser på den overvågning der foregår fra det offentliges side

fru pernille skipper sagde sige at det jo ikke kun er på forsvarsområdet

der kommer lovgivning der giver yderligere adgang

også på sundhedsområdet og andre områder

mere og mere indsigt i hvad for nogle data der er om os alle sammen jeg spurgte på et tidspunkt justitsministeren om man ikke kunne forestille sig

ligesom at sætte de lovforslag på pause

yderligere lovforslag der giver yderligere adgang til danskernes personfølsomme data før vi ligesom får

kalde sig selv naiv men

være en konkret forandring i regeringens handlemønster

i al enighed og fordragelighed kan der jo ske en af to ting

et område der fremadrettet vil blive gjort noget ved eller også

falder ned i deres faste positioner når vi

fra se og hør sagen har fået deres behørige straffe men

også være lidt optimist så vi håber selvfølgelig at det bliver det første scenarie der bliver til virkelighed vil i hvert fald gøre vores for at holde justitsministeren og regeringen i ørerne for at sikre at vi vi faktisk får en reel forandring og ikke bare

chokerende facon ikke at have den værdi som vi troede det havde vi har jo tidligere lænet

det har vist sig at være et bolværk uden fundament uden styrke men nærmest

lang række af pæne ord

misbruge personfølsomme oplysninger men det har vist sig at være et glansbillede

vi mener kun er én udvej

man har personfølsomme oplysninger

skal de data de oplysninger pakkes på en sådan måde at de kun kan læses af en person som opgiver sin sin identitet når

oplysningerne vi er nødt til at finde et middel til at få en reel beskyttelse af personfølsomme oplysninger

har haft uhindret adgang til at se hvordan folk handler

patientjournaler og medicinoplysninger kan vi forstå er blevet lækket

rejseselskaber og lignende som også har afsløret helt personlige private oplysninger til offentligheden

til at der bliver et styrket tilsyn at vi får den lovgivning der er nødvendig og at der er en markant straf hvis man så alligevel på trods af de foranstaltninger

oplever et misbrug et brud på de regler der er for her må vi gerne slå til med den store hammer

skal være fuldstændig utilgiveligt og helt uacceptabelt hvis folk ikke lever op til de regler der er omkring datasikkerhed omkring personfølsomme oplysninger og det gælder uanset om

de data er placeret i danmark i eu eller ude i verden der må de samme regler gælde

dybden med nogle af de her emner vi

som jeg også nævnte i min indledende tale

jeg selv har igangsat en kortlægning af de regler der allerede gælder lidt ud fra devisen at hvis man skal lappe hullet på en cykelslange starter man

at putte den ned i en spand vand for at se hvor det bobler

er i gang med nu men vi har samtidig sagt meget

det kan være i form af ny lovgivning i form af skrappere krav om tilsyn eller hvad det kunne være

det må være sådan at vi alle sammen både dem der er kendte og kongelige og alle os andre almindelige mennesker

kan være sikre på at vores data bliver beskyttet ordentligt og derfor er det her en dagsorden som jeg

er glad for favner hele folketinget for det er egentlig ikke noget

partipolitik på det må være en fælles interesse for os alle sammen at almindelige mennesker kan være trygge ved at deres data ikke bliver misbrugt

afslutningsvis gerne lige vil nævne jeg havde det ikke med i min tale men blot for lige at sige at nu har meget her jo haft fokus på at det udsprang af at der var nogle kendte og kongelige som var udsat for nogle grimme ting nu er det selvfølgelig nok også dem der vil være mest interesse for i hvert fald i sladderpressen men det hænder jo også at almindelige mennesker bliver udsat for overgreb på internettet

det kan være tricktyveri eller det kan være andre former for kriminalitet hvor man som borger synes at det er ganske ganske svært

hvor er det man skal gå hen hvem er det gerningsmanden er hvor retter man sin vrede

der vil jeg bare nævne sådan lige her på falderebet at vi kort forinden hele se og hør skandalen bragede løs havde åbnet en ny politiafdeling i ejby en central afdeling under rigspolitiet som hedder nc3 nationalt center for cyber

lige præcis handler om at hjælpe helt almindelige mennesker når de bliver udsat for kriminalitet på nettet meningen med det her center er

skal være et centralt sted i landet hvor

enhed der allerede nu har været i gang med at lave ransagninger i se og hør sagen

hvis en borger sidder og bliver udsat for kriminalitet på nettet og det sker jo i stigende grad fordi det er der vi handler

så skal man også vide at

den lokale politistation altid ved hvor man skal gå hen og få hjælp

fokus på i ganske lang tid og som jeg

et behov for at den datasikkerhed som vi

skal se på hvordan skal forbedres skal gælde både for de kongelige og de kendte men også for den almindelige dansker som bliver udsat

jeg har lyttet til hvad i har sagt og jeg håber også at i har lyttet til hvad jeg har sagt nemlig at nu laver vi de her forskellige undersøgelser og når den kortlægning er på plads

vil der blive indkaldt til politiske forhandlinger nu har vi også en vedtagelsestekst som vi står sammen

at anmode straffelovrådet om at afgive en udtalelse om fordele og ulemper ved en hel eller delvis ophævelse af straffelovens § to

kender som racismeparagraffen

at § to hundrede og seks og tres b er med til at indskrænke den offentlige debat

det et forslag regeringen agter at støtte

ikke fordi vi faktisk finder at

og seks og tres meget snævert under hensyn til ytringsfriheden

og tolket i den sammenhæng som de er fremsat

og seks og tres b indskrænker den offentlige mulighed for at have debat jeg synes at der er rig mulighed for at have

men jeg synes altså omvendt også at der er en rigtig fornuftig grund

trods alt også er grænser for hvad der kan siges

hundrede og seks og tres b

altafgørende og vigtigste for mig det er nemlig at jeg synes det er sund fornuft at vi i vores

samtaler med hinanden selvfølgelig har ytringsfriheden som vi sætter rigtig rigtig højt det er en rettighed som alle danskere værner utrolig meget om fordi den siger meget om hvem vi er

også skal passe på med ikke at være fordummende og for generaliserende og at man ikke skal rende rundt og genere andre mennesker

fordele og ulemper ved racismeparagraffen

ikke vil lade straffelovrådet se nærmere på sagen vi har jo erfaringen fra to tusind og elleve

spildte kræfter hvis man pålægger dem at se på ting som man på forhånd ved man vil være imod og sådan har jeg det faktisk med racismeparagraffen den er

at den måde som domstolene bruger den på er udtryk for den helt rigtige balance så jeg har

jeg stoler også på mig selv og min helt egen dømmekraft og der ved jeg bare at jeg vil have det sådan at jeg synes at en

for generelt herinde at få undersøgt tingene nærmere også der hvor jeg

det skuffer mig altså noget at man ikke siger ja lad os dog få en mere faglig og kvalificeret baggrund for at tage diskussionen fremadrettet

i forhold til fordele og ulemper

man sige jamen hvorfor egentlig overhovedet bede dem om at kigge på det når jeg nu i forvejen i min tale kunne stå og sige at det ville være problematisk i forhold til vores internationale forpligtelser

at høre hvad straffelovrådet mener om den her sag kunne man så ikke vise så meget demokratisk respekt over for det meget store mindretal

rigtig rigtig meget til at overbevise os om at der er noget galt med racismeparagraffen men i respekt for et stort mindretal så lad os da spørge straffelovrådet så vi kan tage debatten på et oplyst grundlag ville det ikke være rimeligt

derfor synes jeg ikke der er nogen grund til at bede straffelovrådet

er meget booket op jeg ved jo hvilke store arbejder de sidder og kigger på og

tit ærgerlig over at det tager for lang tid inden der kan leveres

i forvejen ved vil være i strid med vores internationale forpligtelser

personligt vil være inderligt imod fordi jeg ikke synes det skal være tilladt

er racist men han er ikke desto mindre blevet meldt til politiet for overtrædelse af racismeparagraffen kan ministeren slet ikke se at der kan være nogle uhensigtsmæssigheder i paragraffen som det måske kunne være interessant at få belyst

der vel næppe nogen der her i tinget vil kunne beskylde ham

ministeren bliver bedt om er er at forholde sig helt konkret til de

kerne egentlig er bestemmelsernes kerne i racismeparagraffen går ud på at gruppen generelt mangler værdi som mennesker herunder ligestilling af dem med dyr og udtalelser som indeholder helt usaglige generaliserende påstande om grov kriminalitet og umoral

synes man at det er fint nok at man spreder den slags uden at der er nogen der kan komme og sige ved

det synes vi måske nok er en skidt idé og det fører ikke noget godt med sig jeg synes at ytringsfriheden er en ufattelig vigtig værdi og jeg synes at vi som samfund skal kendes ved at vi samfund hvor man kan tale lige ud af posen men jeg synes ikke at vi skal give los for at man kan rende rundt og sige ting som

de fleste normale mennesker tager afstand fra

men racismeparagraffen indeholder bare flere ting

religion og forskellige andre ting og så er det

og lavet om med henblik på at sikre danmarks opfyldelse af artikel fire i fns konvention af enogtyvende december nitten fem og tres

selv hvis man gik ind på den præmis og sagde at nu ville man egentlig gerne undersøge det så

ministeren sige er at det vil være i strid med internationale konventioner hvis det er sådan bare så meget som ændrer i den nuværende formulering betyder det at den formulering vi har i danmark er fuldstændig identisk med det som de internationale konventioner foreskriver og betyder det at man ikke vil kunne ændre noget som helst i formuleringen

det er en hæmsko i forhold til ytringsfriheden derfor vil jeg høre ministeren her til sidst om ministeren er bekendt med at man i andre lande hvor man også er forpligtet af internationale konventioner

afgørende i et demokratisk samfund at politikere undlader offentligt at fremkomme med ytringer som fremmer intolerance og had over for personer af fremmed herkomst det er en dom som er afsagt i to tusind og ni og den bygger bare til det som jeg har sagt nemlig at vi vil komme i problemer med vores internationale konventioner og forpligtelser hvis vi går ind og piller ved det her derfor

og det så bare virkede og så havde folk ikke de holdninger så forsvandt de som dug for solen det ville vel nok være dejligt

i folketinget vi kan ikke lovgive om folks holdninger

kan vi godt men vi kan i hvert fald ikke gøre det med

synderlig effekt og spørgsmålet

eller ej spørgsmålet er om vi bedst bekæmper racisme med en racismeparagraf

på anden vis racismeparagraffen er blevet brugt ganske uhensigtsmæssigt mange gange eksempelvis

i strasbourg for at blive frifundet og hvad havde de gjort

meget ubehageligt miljø der fandtes

på østerbro nogle grønjakker ved studsgårdsgade som havde nogle

til mennesker med en anden hudfarve

var klar over at der var folk der mente det og hvad skete der med dem de blev dømt efter racismeparagraffen og de var altså nødt til at køre helt til strasbourg

de fleste vil være enig med mig i har bragt en vigtig debat

den digtsamling han har udgivet som i øvrigt har solgt i et rekordhøjt

overtrådt racismeparagraffen jeg tror at man må erkende at der i hvert fald er nogle uhensigtsmæssigheder forbundet med at vi har en racismeparagraf i dens nuværende udformning

jeg anerkender at man kan have forskellige holdninger til om vi skal have en racismeparagraf eller ej jeg skrev selv speciale om det på jurastudiet tilbage i

fem og halvfems så det er efterhånden ved at være tyve år siden og dengang nåede vi frem til at der var flere ulemper end fordele ved at have en racismeparagraf

at der kan være andre som

vi kan spørge og som i højere grad kan komme

fattige speciale fra dengang udgør

det er rigtig ærgerligt at ministeren ikke vil bede straffelovrådet om at udvide kommissorium

komme med en udtalelse om fordele og ulemper ved blasfemiparagraffen hvorfor ikke udvide kommissoriet og så sige nu i er i gang

ved en ophævelse eller en ændring af racismeparagraffen jeg anerkender at der kan være udfordringer i forbindelse med vores internationale forpligtelser og at det derfor nok ikke er realistisk med en decideret afskaffelse af racismeparagraffen men som justitsministeren jo selv måtte indrømme

i hvert fald at ændre racismeparagraffen i dens nuværende udformning der er gennem tiden blevet peget på forskellige ulemper ved racismeparagraffen nogle afholder sig fra at ytre sig

de ikke er racister men har viderebragt en vigtig samfundsdebat og så er der også hele hvad vi kunne kalde

en indremissionsk kvinde fra

ganske ubehagelige synspunkter om homoseksuelle

hun blandt andet havde refereret til nogle passager i bibelen

fandt domstolene altså frem til at de

lovlige hun blev mødt med banner

blåt stempel som sagde de holdninger som hun er kommet med

var i orden vi risikerer altså en en blåstempling og vi risikerer martyrer i de tilfælde hvor der er nogle der bliver dømt det virkede jo ikke eksempelvis sådan at mogens glistrup efter at han var blevet dømt så bagefter var blevet mindre

det er rigtig rigtig kedeligt at justitsministeren er så bange for at få noget viden at justitsministeren er så bange for at blive rokket i sin grundvold for det må være det der er baggrunden at man end ikke vil spørge straffelovrådet om en

nogle kloge mennesker i straffelovrådet jeg ved at det radikale venstre har et slogan der hedder vi lytter punktum ny linje også til eksperter

må det jo være fordi man har til hensigt at ændre noget vi socialdemokrater mener ikke at vi skal bruge skatteydernes kroner på at undersøge en paragraf som vi på forhånd

tage jer med på en lille rejse tilbage i tiden til nitten

lovens formål var at beskytte de danske jøder

med et forbud mod at udsprede falske rygter eller beskyldninger og at forfølge eller ophidse til had mod en gruppe af den danske befolkning på grund af dens tro afstamning eller statsborgerforhold ordlyden af loven blev ændret i nitten

en og halvfjerds med indarbejdelsen af fns konvention om afskaffelse af racediskrimination og i nitten syv og firs blev paragraffen som justitsministeren også sagde udvidet med med seksuel orientering i straffelovens § to hundrede og seks og tres b som vi her i dag diskuterer står der den der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds

fremsætter udtalelse eller anden meddelelse ved hvilken en gruppe af personer trues forhånes eller nedværdiges på grund af sin race hudfarve nationale eller etniske oprindelse tro eller seksuelle orientering straffes med bøde eller fængsel indtil to år

der er meget vide rammer for hvad vi kan sige i den offentlige debat også om hinanden set med socialdemokratiske briller er det svært at forstå hvorfor nogle partier her i dag ønsker at kunne fremsætte udtalelser der truer forhåner og nedværdiger folk på grund af

hudfarve nationalitet eller etnicitet hvorfor skal man ophæve den lov der forhindrer

og seksuel orientering hvorfor med ytringsfriheden følger også en pligt til at respektere hinanden det er den respekt

åbenbart ikke mener er nødvendig heri er vi socialdemokrater uenige vi vil ikke give carte blanche til at kunne svine hinanden uhæmmet til

og for ytringsfriheden

at have manglende politisk mod til at ændre ting det handler om politik og det handler om ideologi og ikke mindst handler det om menneskesyn

at racediskrimination ikke er velkommen i danmark som nævnt ønsker vi socialdemokrater ikke at bruge skatteydernes kroner på at undersøge en lov som vi på forhånd kan meddele at vi med udgangspunkt i vores demokrati og menneskesyn

med de ord skal jeg meddele at vi socialdemokrater ikke kan støtte

vi skal bruge skatteydernes kroner på at undersøge en paragraf som vi allerede på forhånd ønsker

sagen med yahya hassan som jo efterhånden er blevet nævnt nogle gange jeg jeg mener det er meget foruroligende

som som kriminaliserer at man kan fremkomme med

som yahya hassan er kommet med det er da bare en af mange der er da en hel del der er også nogle usympatiske udsagn men de usympatiske udsagn som man måtte finde

tager man debatmæssigt man kriminaliserer da

minde om at socialdemokraterne så vidt jeg husker også havde en klar holdning

har ladet os overbevise af de gode argumenter

lader være med at forbyde prostitution er det i virkeligheden en angst for at der skulle komme noget rigtig klogt fra straffelovrådet

jeg

udtale sig forhånende og nedværdigende over for grupper der har en bestemt politisk overbevisning

og der er vi vel tilbage ved udgangspunktet behøver vi overhovedet have de andre værn

for at citere en politimand der har udtalt sig på netavisen

har tilbage at se hvad der kommer til at ske med yahya hassan begge dele er groteske eksempler på

en i sit væsen undertrykkende paragraf kan bruges som lammende våben mod ytringsfriheden og dem der vover at benytte sig af den det gælder ikke blot i danmark nej den trækker sine lange spor ned igennem den europæiske debat og viser sig som det den er en fjende af ytringsfriheden i to tusind og tre blev en fransk borgmester dømt efter paragraffen fordi han opfordrede til en boykot af israel det skal understreges at jeg ikke går ind for en boykot af israel

handler om jeg vil forsvare borgmesterens og andres ret til at gøre det det er ytringsfriheden hertil lægger sig en række anmeldelser og domfældelser som

opstået fordi nogle har vovet at kritisere islam de første to

bazrafkan er eksempler

der er noget man ikke må jeg vil sige at vi inden for den kristne tradition den kristne teologi har en lang tradition for religionskritik

jeg tror de fleste der hører om paragraffen racismeparagraffen tænker at den udelukkende skulle angå racisme racisme der hviler på en underlødig racetænkning og raceideologi som man eksempelvis finder det i nazismen det er vel nærmest umuligt at finde et normalt tænkende menneske der abonnerer på den slags og udtrykket er da også kommet til først og fremmest at blive brugt politisk og ideologisk i en sammenhæng med en brændemærkning og umuliggørelse

gennem årene men paragraffen angår jo ikke blot racisme i sin

betydning hvilket sagerne mod yahya hassan

man kan vel næppe kritisere dem for at være racister racismeparagraffen er snarere at forstå som en krænkelsesparagraf som også

i dag havde udtalt sin verbale krigserklæring mod den katolske kirke ecrassez

om kirken var han temmelig sandsynligt blevet anmeldt og han kunne vel også være blevet dømt

i sin nuværende form blevet til som en del af den internationale konventionslovgivning i fn det er rigtigt at den går tilbage til

form i nitten fem og tres fordi sovjetunionen af alle

sagde mange lande nej heriblandt danmark storbritannien usa og sverige velsagtens fordi de kunne se at det kunne blive til et angreb på ytringsfriheden eller når roosevelt der i sin tid foranstaltede fns oprettelse advarede meget kraftigt imod at man på den måde forsøgte at

da paragraffen blev debatteret i folketinget

en og halvfjerds hvor hvor den blev indført var det sferen poul dam der udtalte den mest markante og principielle modstand

rammer usympatiske anskuelser og dermed sætter et skel mellem acceptable meninger og uacceptable meninger for dam var det ikke statens eller domstolens opgave at beskytte ham eller andre ved at forbyde meningsytringer som han fordømte usympatiske og forbryderiske meninger skulle bekæmpes på frihedens vilkår og altså

vi taler om at vi får revideret loven når det nu viser sig at den også bruges til at ramme folk man er uenige med så vi kan helt tilslutte os at straffelovrådet

som et værn mod det had mod jøder der spredte sig fra syd

senere er blevet udvidet som følge af internationale konventioner vi lægger også vægt på at der i internationale konventioner og i lovgivning i lande både tæt på og ikke mindst fjernt fra danmark

bliver dæmmet op for racistiske

der kan føre til had der kan føre til undertrykkelse og der kan føre

derfor er det vigtigt at vi også står fast på de internationale konventioner og at vi dermed også dæmmer op for racisme i danmark og her vil en kortlægning ikke føre til noget nyt og derfor kan vi radikale ikke støtte forslaget vi har

allerede lyttet punktum til eksperter punktum

baggrund indset at vi vil bevare racismeparagraffen punktum

vi står ved de internationale forpligtelser og behovet for at dæmme op for racisme i den ganske verden og derfor må vi også selv stå fast på en racismeparagraf i danmark

bestemmelserne om blasfemi finder vi ikke er hensigtsmæssige eller tidssvarende og derfor er vi glade for de drøftelser der pågår om den del

har haft kan fint dækkes ind af

glider man sådan uproblematisk hen over fra det radikale venstres

og siger så at ytringsfriheden er intakt hvilket jeg ikke mener den

som også er blevet dømt fordi han gik ind for boykot af israel det gør jeg ikke selv men han skal da have

europæiske lande som faktisk viser at at racismeparagraffen er med til at undertrykke

et ønske om også i danmark at

om at der ikke skal være racistiske ytringer som kan føre til undertrykkelse marginalisering

og at vi også vil stå op imod det samme internationalt

står vi vagt om den racismeparagraf som den er og mener ikke der er behov

undersøgelser eller analyser af retsplejerådet i den

kan stå vagt om ytringsfrihed og have et værn mod racisme på samme tid så jeg synes at retspraksis er fornuftig jeg synes netop at paragraffen bliver anvendt forsigtigt

jo også det der er baggrunden for at vi bakker op om paragraffen som den er for der har udviklet sig en fornuftig og konservativ retspraksis på baggrund af

oprindelse tro eller seksuelle orientering det mener vi der også behov for i danmark

internationalt er det behov endnu større og at vi derfor også bakker op om at man i internationale konventioner og lovgivning i lande

står vagt om at der ikke skal ske

derfor giver det også mening at bevare

eventuelt at ændre racismeparagraffen vi har på baggrund af de utallige

har været undervejs i debatten om racismeparagraffen formet vores holdning og står vagt om den racismeparagraf

mener den bruges konservativt forsigtigt og rigtigt

gang igen da den var til debat i folketingssalen vi ved jo godt at det er det bagvedliggende motiv for beslutningsforslaget

heller ikke til sinds at støtte en undersøgelse af fordele og ulemper ved paragraffen det er der efter sfs mening ikke behov for racismeparagraffen kriminaliserer jo alene ytringer som fremsættes offentligt det er et krav

mindretal det kan være etniske persongrupper eller seksuelle mindretal man kan kort sagt sige alle de grimme ord man vil indendøre men ikke

ansvar for ikke at anvende forhånende bemærkninger det er klogt nok det holder hånden under debatten og betyder sådan set ikke at vi ikke kan debattere for eksempel

det er ikke umuligt at fremkomme med sine synspunkter masser af anmeldelser eller sager bliver afvist og det viser at racismeparagraffen

ved vi at hadforbrydelser er et reelt problem at tolerancen i det danske samfund er i fald verden over sker der lige nu en udvikling på området for homoseksuelles rettigheder desværre til det værre det starter med en dæmonisering af homoseksuelle og det legitimerer derefter også en indskrænkning af rettigheder og i nogle tilfælde også overgreb

også talrige eksempler på krige hvor race eller tro har været en del af problemstillingen

jeg ved godt at racismeparagraffen alene ikke stopper hadforbrydelser motiveret i seksuel orientering race eller etnicitet men straffen har en signalværdi og viser hvilke værdier vores samfund bygger på alle i danmark er ligeværdige borgere som vi også vil beskytte mod forhånende udtalelser akkurat som enkeltpersoner har den beskyttelse i injurielovgivningen det vil vi i sf gerne holde fast i

huske den tid racismeparagraffen blev udformet i

for at undersøge nogen ting

at ens holdning holdning ikke bliver ændret ved det og derfor får man jo lyst til at spørge i hvert fald

ikke enhedslistens men sfs forslag om at nedsætte en kommission der skal undersøge hvordan

narkotika og cannabis en kriminalisering vil man ikke undersøge man vil heller ikke

de amerikanske efterretningstjenester efter afsløringerne fra edward snowdens side

ikke undersøge men lige præcis det her bør man i hvert fald undersøge jeg har lidt svært ved at finde ud af hvad

sådan gælder for hvornår noget

bør undersøges eller ej men det kan være jeg bliver klogere i løbet af den videre debat vi har den holdning at man bør undersøge ting når man har

og der er det jo at det står tilbage i hvert fald indtil videre at det kun er dansk folkeparti der sådan nærmest har givet et klart

man gerne vil ændre hvad det er for nogle domme

ytringer der burde være lovlige derfor kan man jo også komme til at tænke at det måske er fordi de borgerlige går og mangler et argument og så håber

på at straffelovrådet måske kan levere det argument nu vil jeg så sige at jeg

handler om en undersøgelse men enhedslisten er tilhænger af racismeparagraffen og skulle vi undersøge racismeparagraffen og sætte straffelovrådet til at vurdere den

en svag idé om at der var noget der kunne rykkes via sådan en undersøgelse

vi ville selvfølgelig ønske at racismeparagraffen ikke var nødvendig selvfølgelig ville vi ønske at vi levede i en verden hvor minoriteter ikke blev udsat for hadefuld tale alene på grund af deres hudfarve deres seksualitet eller deres religion selvfølgelig

kæmper vi for en verden hvor man ikke bliver afvist på diskoteket fordi man hedder muhammed eller hvor mennesker ikke bliver overfaldet på gaden alene fordi de har en bestemt hudfarve men sådan er virkeligheden ikke virkeligheden er desværre stadig i to tusind og fjorten at hetz diskrimination hadefuld tale og egentlige deciderede hate crimes altså voldelige overfald der har sin årsag i had til for eksempel en hudfarve eksisterer i danmark det er vores opfattelse at racismeparagraffen ikke forhindrer de her ting for det kan vi jo

fungerer som en yderste stopklods for de dæmoniseringer man må finde sig i som minoritet i offentligheden racismeparagraffen er da også som sfs ordfører påpegede kommet til verden fordi historien har vist at hvis der ikke er grænser for hvilke generaliseringer og hadefulde ytringer man må komme med om minoriteter så kan de ord føre til langt mere alvorlige handlinger generaliserende nedgørende og usande udtalelser om minoriteter kan på den lange bane betyde

det betyder selvfølgelig ikke at bestemmelsen i sig selv kan fjerne racisme men at den kan fungere som en yderste stopklods

er bestemmelsen ikke engang et udtryk for at man ikke må have lov til at være racist

set gerne man må sige hvad man vil ved spisebordet det handler om hvilke generaliserende

hadefulde ytringer man kommer med i offentligheden og domstolene er da også efter vores opfattelse meget restriktive i deres anvendelse af den her bestemmelse der skal altså rigtig rigtig meget til for at man bliver dømt for overtrædelse af racismeparagraffen og derfor ser vi heller ikke nogen grund til at man skulle forsøge at finde en teknisk måde hvorpå man kan indskrænke bestemmelsen

hvis vi i enhedslisten havde en formodning bare en svag idé om at straffelovrådet kunne ændre vores holdning så ville vi gladelig sende den her undersøgelse af sted ligesom vi selv om vi er for en afskaffelse af

blasfemiparagraffen har sendt den af sted til undersøgelse fordi vi gerne vil være sikre på at der ikke

vi har overset men det kan vi altså ikke se og derfor kan

racismeparagraf der

nu den her holdning men det er meget meget lange diskussioner der også har ført til

jeg kan bestemt godt forstå det selvfølgelig skal man diskutere det men havde vi en formodning

at der var noget i debatten vi kunne få oplyst fra straffelovrådets side som kunne ændre vores holdning

ville vi også meget gerne undersøge det men det er altså vores holdning

den bliver brugt meget meget lidt men den er

et formål og det er at forhindre det meget generaliserende det helt hadefulde

yderste stopklods der faktisk gør det relevant at tale om anden verdenskrig

baggrunden for at vi har sådan en bestemmelse som

jeg synes jo det er en håndsrækning til at få en debat

debat de kan komme med juridisk tekniske vurderinger af hvordan man kan gøre dette og hint og det er blandt andet derfor jeg synes det var så hamrende hul i hovedet at regeringen valgte at sende et spørgsmål af social relevans om prostitution til straffelovrådet det

skal vi tage den her og alle mulige andre steder når man har et konkret forslag til hvordan

og grunden til at vi fra konservatives side er medforslagsstillere på beslutningsforslaget som jo i virkeligheden ikke går ud på at ændre paragraffen eller ophæve paragraffen

de juridiske argumenter for og imod en ophævelse eller som minimum en ændring

om det samme nemlig hvad det er tilladt at ytre sig

hidtil har vi jo fra konservatives side syntes at racismeparagraffen var et nødvendigt værn for den gode debat men det der er sagen

viser det sig at rigtig mange debatter fungerer og foregår ganske fint

der ikke er en paragraf der definerer hvordan man skal ytre sit synspunkt og det gør den her paragraf

at formulere sig snedigt

kan slippe af sted med stort set hvad som helst mens den der

få en sigtelse for overtrædelse af paragraffen det er en hæmning af ytringsfriheden i hvert fald for en del af befolkningens vedkommende og det synes jeg ikke er hensigtsmæssigt det er ikke rimeligt at vi gør det jeg er enig med ministeren i at

frem til at paragraffen bliver afskaffet for vi

international forpligtelse til at der skal være en eller anden form for værn

til gengæld godt man kan diskutere og det er så det vi havde håbet man kunne finde frem til

ulemper ved forskellige formuleringer og indskrænkninger af bestemmelsens omfang og dermed udvide ytringsfriheden for det det hele handler om

at man skal have lov til at ytre sig og komme med sine synspunkter

ikke en bestemmelse om at man ikke

forhånende eller nedværdigende udtalelser i forhold til politisk overbevisning det er fuldt ud tilladt men det sker ikke

andet er at jeg tror at den restriktive paragraf bevirker at der er mange der holder sig tilbage af frygt for

som racist gør altså at mange holder sig tilbage og tænker

på den måde bliver paragraffen i dag både brugt og misbrugt til at hindre ytringsfrihed og det synes jeg vi de senere år har set flere eksempler på det er også derfor at vi fra konservatives side er nået dertil at vi gerne vil have en debat og en diskussion om den her paragraf

om at nogen er blevet anmeldt til politiet for at overtræde paragraffen og det er et skred for det har aldrig

for egen regning men det er også i praksis min erfaring at den her bestemmelse ikke er helt farveblind hvis jeg må bruge det udtryk

om man nu synes at det er en overtrædelse af bestemmelsen eller ej det synes jeg også er problematisk og det kunne man

jeg tror sagtens det kan lade sig gøre at ændre til en lempeligere formulering der udvider vores ytringsfrihed og ikke gør at nogen

selvfølgelig er imod racistiske og hadefulde angreb

enhver ytring der går i den her retning

hyre en advokat til at forsvare sig det er ikke rimeligt og derfor er vi

at det er nødvendigt at få kigget på formuleringen af paragraffen derfor er konservative medforslagsstillere på

afskaffelse eller ændring af racismeparagraffen i mit indlæg

men det her forslag handler om at anmode straffelovrådet om at afgive en udtalelse om fordele og ulemper ved en hel eller delvis ophævelse af straffelovens § to hundrede og seks og tres b hverken mere eller mindre til gengæld vil jeg til hver en tid stille mig frem og argumentere imod racisme det skal der ikke være nogen som helst tvivl om jeg bryder mig selvfølgelig

med den konkrete lov at gøre derfor synes jeg også det er ærgerligt at forslaget bliver afvist en bloc af regeringspartierne og de to støttepartier vi ved jo at der i flere af partierne har været uenighed om linjen at der har været skift i holdninger og derfor var måske på sin plads at få undersøgt lidt nærmere hvilke fordele og ulemper der ville

det kunne jo også være at man kunne

det formål som socialdemokraterne sf det radikale venstre og enhedslisten argumenterede for selv med en forandret racismeparagraf

det kunne jo også være at nogle af os blev klogere

hvert fald personligt ikke afvise at øget viden skulle kunne ændre på nogle af mine synspunkter

et mærkeligt udgangspunkt at have og derfor undrer det mig

at der kunne komme noget som helst frem som kunne rykke ved deres holdninger

at det er lykkedes at samle de fire borgerlige partier

det her forslag for jeg nærer jo en vis forhåbning om

andet folketingsvalg måtte der være et flertal til de fire partier som så kan gennemføre det her forslag

det ved man jo ikke hvornår bliver men man kan jo håbe og en dag skulle det vel nok kunne lade sig gøre

jeg appellere til at regeringen

sf og enhedslisten tænker videre over det her fra i dag

være meget rimeligt at få et større vidensgrundlag og var måske sådan at der i dag ryger en enkelt igennem og bliver dømt

engang de fire partier ville ønske skulle blive dømt

sagerne igennem og det stod til dem selv det kunne godt være at man kunne gøre det anderledes det kunne godt være at man kunne gøre det bedre

i tvivl om at liberal alliances synspunkt er klart vi ønsker så få indskrænkninger i ytringsfriheden som muligt men selvfølgelig med begrænsninger for eksempel i forhold til trusler og lignende det er jo ikke fordi vi ønsker at man må gøre skade på andre men vi synes det kunne være spændende at få den her nærmere redegørelse

set ikke så meget mere at sige jeg kunne nå at sige det samme to gange til men det vil jeg dog undlade at bruge folketingets tid på jeg vil hellere overlade talerstolen til nogle af repræsentanterne fra den røde del af salen der måske alligevel har tænkt at

til at diskutere tingene på et fagligt grundlag i stedet for bare ud fra mavefornemmelser

være nogle forskellige konsekvenser så det bliver meget tydeligt for dem som forbryder sig

en prøveløsladelse at hammeren falder det er jo selvfølgelig fint nok at man har den tilgang til det at man synes at der skal være ret og rimelighed i tingene men jeg synes alligevel at der er noget skævt

i den måde som oppositionen foreslår at tingene

der er to dele i det som oppositionen foreslår det første er at al personfarlig kriminalitet som er begået i prøvetiden efter en løsladelse per automatik skal udløse

forslagsstillerne argumenterer med er nødvendigt hvis samfundets tillid til prøveløsladelsesordningen skal opretholdes

en måde man opretholder eller opbygger tilliden til retssamfundet på straffens fastsættelse skal efter regeringens opfattelse fortsat ske under hensyn til en ensartethed i retsanvendelsen og til lovovertrædelsens grovhed og også

den enkelte gerningsmand og lige præcis den her mulighed for at gå ind konkret og vurdere og skønne i de enkelte sager piller man jo ud hvis man skulle gøre det som

at man har en konkret vurdering af den enkelte sag og altså ikke en form for automatik

godt argument for at afvise det her beslutningsforslag

og reststraffen fra prøveløsladelsen hvis der

udløsning af reststraffen er en naturlig og

den indgår sådan set i den helt almindelige integrerede udmåling af hvad den nye straf skal være men den indgår selvfølgelig ud

vurdering af hvad grovheden er

man sørger for at at der er en vurdering der også matcher det

sådan vurdering også vægt på om der er tale om hurtigt recidiv

forholdet mellem reststraffens længde

den konkrete forskyldte straf for det nye forhold

vi skal sørge for at det er domstolene som på baggrund af en konkret

skal udløses ved ny kriminalitet i prøvetiden

model også begrænse mulighederne for at man

endog meget vidt fra det overlagte bestialske

en lussing stukket i en sen nattetime på et værtshus i affekt efter en ophedet diskussion jeg tror alle vil være enige om at der er forskel på

typer af kriminalitet men med beslutningsforslaget

selv en lussing som er stukket i affekt på et værtshus

kunne udløse en reststraf på en års fængsel eller mere for eksempel ved skattesvig og den måde

synes jeg godt kan siges at være en anelse primitiv

straf kun skal pålægges hvis domstolen inden

på baggrund af en konkret og individuel vurdering af samtlige omstændigheder og på den baggrund kan regeringen

det er selvfølgelig et alvorligt indgreb at man bliver varetægtsfængslet og her vil man altså varetægtsfængsle nogle som ikke er dømt men som alene er mistænkt

er tilsvarende kriminalitet og også om der foreligger hurtigt recidiv altså

herudover at

kræve varetægtsfængsling for det nye forhold

efter regeringens opfattelse giver de nuværende regler altså allerede tilstrækkelig mulighed for at varetægtsfængsle prøveløsladte hvis de sigtes for ny personfarlig kriminalitet og på den baggrund kan regeringen heller ikke støtte

og det er hvem skal nu betale

altid udløste en reststraf hvis der

straf for en helt anden type forbrydelse

for at have begået en ny forbrydelse skal man varetægtsfængsles selv om man kun er mistænkt og endnu ikke dømt så ville det jo betyde at der

skal finansieres på trods af at skønnet er at det vil beslaglægge sådan cirka en hundrede og halvtreds årspladser og dermed også medføre en driftsomkostning

plus selvfølgelig anlægsudgifterne

principperne om hvordan domstolene idømmer straf

så må vi da kigge på om en konkret vurdering af den enkelte nej så har man jo misbrugt den chance man har fået af samfundet

da ind at sidde igen

det er ikke alle der vil blive indstillet til at kunne få lov til at komme ud på den måde blot så det lige er sagt

handler jo ikke kun om at man ikke vil håne ofrene det handler lige så meget om at der skal være en straf den skal være retfærdig og rimelig men hvis man har en prøveløsladelse og man begår ny

sådan set også en ekstra straf oveni når man skal have den nye

en eventuel reststraf skal indgå i bedømmelsen af forholdets grovhed ved vurdering af om der er grundlag for varetægtsfængsling vi socialdemokrater er fuldstændig enige i at

reststraf bør udløses hvis der begås ny kriminalitet vi deler til fulde opfattelsen af at der skal sættes hårdt ind over for de mennesker der så åbenlyst udviser manglende respekt for vores fællesskab og vores retsvæsen sådan er det allerede i dag hvor

udløser reststraffen omvendt er vi socialdemokrater af den klare overbevisning at der i et retssamfund skal være et råderum for vores domstole det er princippet i et retssamfund

og lad mig understrege at det er ganske særlige tilfælde og bestemt mere undtagelsen end reglen det afgørende er at vi lader vores domstole have denne afgørelse igen må det være udgangspunktet i et retssamfund lad mig også slå fast at selv om vi socialdemokrater nægter at acceptere når kriminelle forbryder sig mod vores fælles spilleregler særlig når

det gøres gentagne gange og i forbindelse med prøveløsladelse så skal vi ikke straffe bare og alene fra straffens skyld det understreger behovet

udløses ved fornyet kriminalitet jeg vil gentage for at ingen skal være i tvivl eller kan være i tvivl

udløses i tilfælde af fornyet kriminalitet under prøveløsladelse sådan er det i dag sådan skal det være i fremtiden

være ganske særlige tilfælde hvor en dommer skønner at der ikke skal udløses reststraf dermed mener vi socialdemokrater at loven fungerer godt som den gør i dag og med de ord

ved vurdering af om der er grundlag for varetægtsfængsling

det burde være helt naturligt

kan fungere i samfundet når man så misbruger den chance ved igen at begå

det burde hænge sammen når man nu har fået en ny chance og

må hammeren også falde og så må man jo komme ind og tage resten af

er underligt hvorfor der ikke kan være flertal for sådan

klarlagt i loven at hvis man ikke viser

have den straf man nu oprindelig har fået den anden del af forslaget

en eventuel reststraf skal indgå i bedømmelsen af om man skal varetægtsfængsles

med i det der har været nogle uheldige sager vi har

den med stadiondrabet i aalborg

som havde slået en ihjel ved at banke ham han kommer så ud på en prøveløsladelse begår ny grov vold

da sige det burde være et soleklart eksempel

på grund af sine psykopatiske træk

det viser med al tydelighed at der er behov for vi også her får lavet en stramning af loven men det

måske opført sig okay i fængslet og sagt at det var en fejl

og igen starter en kriminel løbebane synes vi at

det er en hån over for ofrene og jeg synes det underminerer tilliden til

naturligvis støtte

men vi mener ikke at vi fra folketingets side skal binde den danske dommerstand til at overføre reststraffen en til en

at overføre præcis en til en og her er vi radikale meget store fortalere for at den præcise udmåling besluttes ude ved domstolene med udgangspunkt i den enkelte sag og ikke ud fra generelle betragtninger på christiansborg

vi må bare erkende at antallet af prøveløsladelser er steget markant i de senere år og det er ærgerligt fordi prøveløsladelser jo er med til

en række vilkår for den løsladte som støtter denne i ikke at lave kriminalitet

jo så er helt færdig med forløbet derfor giver det mening at give en prøveløsladelse

at styre den løsladte i retning af et liv som er uden kriminalitet

der er nogle der alligevel begår kriminalitet når de er prøveløsladt som ikke kan leve op til tilliden det er altid den enkeltes eget ansvar men nogle gange ser man desværre også eksempler på kommuner som ikke står klar til at tage imod i den anden ende og her har vi jo styrket løsladelsen med kriminalforsorgsaftalen

men skal vi så lave en rigid regel om at reststraffen altid

imidlertid er det nyttigt at kunne undgå at

det tvivler vi ikke på at

domstole politi og kriminalforsorg i fællesskab kan løse det normale er at reststraffen udløses og derfor ser vi ikke nogen grund til at

men alligevel svag mulighed for at kunne afvige i det rette tilfælde

i forhold til spørgsmålet om varetægtsfængsling ser vi ingen grund til at ændre det vi varetægtsfængsler ganske meget i det her land

af de lande hvor man gør det allermest og også for ofte i sf synes vi ikke der er brug for at det udvides endnu mere vi kan derfor ikke

udløses en til en så det faktum at der begås ny kriminalitet i prøvetiden ikke indgår som en del af domstolenes samlede bedømmelse af en sag men at domsafsigelsen så at sige bliver automatiseret i dag er det sådan at hvis man begår ny kriminalitet under en prøveløsladelse

på samme måde som hvis man tidligere har en betinget dom i bagagen det betyder at det som altovervejende hovedregel giver en ubetinget fængselsstraf og det indebærer både reststraffen og en straf for den nye kriminalitet i helt særlige tilfælde

udgangspunkt og beslutte sig for en anden kombination af straf det er altså op til domstolene det er endda også sådan at hvis man begår ny kriminalitet men der ikke rejses tiltale for eksempel fordi beviserne ikke er tilstrækkelige til en dom

man kan altså tænkes at skulle afsone resten af sin straf

det er temmelig indgribende det er enhedslistens holdning at domstolene

er de bedste til konkret at vurdere hvilken straf der skal fastsættes for en konkret

der er tale om en reststraf og en ny forbrydelse eller der er tale om to forbrydelser der pådømmes samtidig og så videre det er ikke vores holdning at vi kommer nogen vegne med

automatiserede straffe på samme måde

vi heller ikke ikke enige med de borgerlige partier når de ønsker at fastsætte minimumsstraffe for

alt mellem himmel og jord den anden del af forslaget handler om varetægtsfængsling varetægtsfængsling er et meget indgribende redskab det er mennesker der spærres inde selv om de ikke er dømt for noget men måske bliver det og derfor skal man passe rigtig meget på med at bruge varetægtsfængsling de relativt mange og meget lange varetægtsfængslinger vi har i danmark er i sig selv et kæmpe problem som vi burde tage hånd om det er pinligt at vi

skal kritiseres af menneskerettighedsorganisationer fordi mennesker der ikke er sidder så ufattelig lang tid indespærret før de får en afklaring på deres fremtid formålet med

at flygte eller koordinere forklaringer eller lignende med medsammensvorne ellers er det jo først meningen at man skal straffes når man eventuelt bliver dømt varetægtsfængslingen er

det siger sig selv derudover er der endda mulighed for at varetægtsfængsle af hensyn til retshåndhævelsen

det handler om fængsling af mennesker groft sagt uden nogen egentlig grund uden nogen dom

det her forslag blander varetægtsfængslingen altså det

skærme for noget i løbet af en efterforskning og en eventuel

en egentlig straf for noget man er dømt skyldig i

ofte har en eller anden følelse af hvem det er der præcis bør fængsles hvornår og jeg er også godt klar over at

at deres følelser er bedre til at træffe de konkrete beslutninger end domstolene er det er vi i enhedslisten ikke enige i og vi ønsker derfor heller ikke at udvide varetægtsfængsling til at handle om straf

forudsætningerne for en prøveløsladelse

mener vi at der er en rimelighed i

får den straf man oprindelig var

er en god idé at personfarlig kriminalitet begået af løsladte altid skal udløse

bankrådgiver nu vurderer eller skønner

bliver lagt oven i den nye lån jeg tror såmænd ikke

betyder at man skylder noget når man bliver prøveløsladt så har man en reststraf

når man går rundt som prøveløsladt at hvis man begår fornyet kriminalitet i prøveløsladelsesperioden så bliver reststraffen udløst

nogen effekt hvis det alligevel er

at man kommer til at kunne se det når vi udmåler den samlede straf

sikkert det bliver synligt men men vi fastholder i hvert fald at det havde vi med i vores overvejelser her hos domstolene da vi skulle udmåle den nye straf så har det

forholde sig til beslutningsforslaget her som vi er medforslagsstillere

et supergodt forslag nemlig at

går ud og begår fornyet personfarlig kriminalitet

udløse hele reststraffen en til en der må være en mening med at vi har sagt at der er en reststraf der må være en mening med at man hos domstolene efterspørger inden der afsiges dom hvor meget

hvis ikke det giver nogen mening hos domstolene hvis det

hvis alting er ligegyldigt hvis domstolene og dommeren bare kan fastsætte straffen fuldstændig som det passer dem hvorfor så overhovedet lave alle de her regler hvorfor har vi overhovedet de her sanktionsmuligheder hvis man alligevel er fuldstændig ligeglad med i hvilket omfang de bliver brugt

er problemet det er den måde det foregår på i dag hvor det godt kan være at første gang en forbryder igen begår en ny kriminel handling

lidt og tænker uha hvad sker der nu med den der reststraf men første gang man har oplevet hvad der sker når man igen står foran dommeren så er man

en ny reststraf stående for det betyder

mærkbart i forhold til den samlede udmåling af straffen med alle forhold taget i betragtning

de har fået én straf de har fået en straf der oven i købet var så hård altså for så grov en forbrydelse at de røg i fængsel der skal ret meget til skal jeg så sige i danmark

meget grov forbrydelse de har været inde at afsone de har siddet og tænkt over tingene de får lov at blive prøveløsladt mod at de holder sig ude af kriminalitet så må det også kun være rimeligt at

personfarlig kriminalitet så skal hammeren falde så det kan mærkes for ellers har det jo ikke den præventive effekt det bør have derfor synes vi det ville være rimeligt at vi gennemførte forslaget her og sørgede for at reststraffen altid kommer til udbetaling når man begår fornyet

personfarlig kriminalitet og at det sker

den kriminelle om at starte forfra et tilbud om at han eller hun kan få lov til at vende tilbage til samfundet på trods af at dommen endnu ikke er fuldstændig afsonet men det er som sagt også en løsladelse der vel at mærke sker på prøve når den indsatte løslades på prøve er der således en del af straffen der endnu mangler at blive afsonet mange tror

min opfattelse at den nye kriminalitet fra den prøveløsladte automatisk udløser afsoning af reststraffen sådan forholder det sig dog imidlertid langtfra altid hvis en prøveløsladt narkohandler eksempelvis overfalder en

for eksempel vold vil det ikke umiddelbart udløse den resterende del af narkodommen

ikke svært at forestille sig at kendsgerningen om at gerningsmanden rent faktisk burde have siddet i fængsel ville være et rigtigt slag for ofrene tænk sig at være

overfaldet af en person som alene var ude i friheden fordi samfundet havde valgt at give vedkommende en chance til

valgte at se stort på samfundets tillid og begå ny kriminalitet jeg tror de fleste ville opleve dette

krænkede samtidig er dette fravær af konsekvens

tykt grin med ofrene for den kriminalitet den prøveløsladte oprindelig var blevet dømt for et er at vide at vedkommende endnu ikke har udstået hele sin straf men

den kriminelle endnu en gang ser stort på loven uden at det udløser reststraffen

må være dybt krænkende for retsfølelsen og troen på et rimeligt retssystem det er i hvert fald sådan venstre ser på den sag prøveløsladelse er løsladelse på prøve derfor skal det også udløse reststraffen hvis den

under sin prøveløsladelse uanset hvad vedkommende oprindelig er

bør det også tælle med når man tager stilling til varetægtsfængsling ved ny kriminalitet i dag er det alene

jeg er overbevist om at de fleste måske ikke her i salen det tyder det ikke på men de fleste der sidder og lytter med vil give mig ret i at gerningsmandens forhistorie bør have

sige i den her sammenhæng der er trods alt forskel på om en overfaldsmand har en helt og aldeles uplettet straffeattest eller om vedkommende har tævet et andet menneske ihjel i en narkorus og endnu mangler at afsone

at der er langt større grunde til at varetægtsfængsle den prøveløsladte morder end en førstegangskriminel er skulle man tro åbenbar for enhver men det er så ikke åbenbart for

selvfølgelig beklageligt desværre skelnes der ikke i dag mellem de to sådan som lovgivningen er i dag det oplevede vi

aalborg begik vold kort efter sin prøveløsladelse han havde tævet en fuldstændig uskyldig og sagesløs mand ihjel

og kort tid efter at samfundet havde givet ham en ny chance ved at prøveløslade ham begik han så et nyt overfald selv om man endnu en gang

farlig så gik han fri indtil retten idømte ham tre måneders fængsel for det nye overfald der var ikke grundlag for varetægtsfængsling det må jeg sige

det undrer vi os over i venstre og det er en af årsagerne til at vi fremsætter det her beslutningsforslag i dag sammen med de øvrige borgerlige partier

at også i denne type sager må ofrene stå tilbage med en følelse af at retssystemet tilsyneladende er på gerningsmandens side frem for ofrenes tænk sig at blive slået ned i byen af en prøveløsladt morder det må i sig selv være forfærdeligt men tænk sig så at møde vedkommende en uge efter en uge efter

det er da både krænkende

det har vi altså gjort i et forsøg på at styrke borgernes retsfølelse

vi gjort for at understrege at prøveløsladelse er og skal være et privilegium et gode den indsatte er blevet bevilget af samfundet for at vedkommende kan starte på en frisk ikke

håber at vi kan sikre at prøveløsladelse reelt er løsladelse på prøve og ikke noget hvor man accepterer at den prøveløsladte begår

samsø og læsø

fortalte os hvordan færgerne fungerer som øernes landeveje den nødvendige forbindelse til det danske vejnet udgifterne ved landevejskørsel

som bekendt af benzin olie og andre driftsudgifter de danske vejanlæg og vedligeholdelse af dem

betales over skatterne skatter som øboerne jo også er med til at betale

udgiften til færgetransport er steget så voldsomt at det er blevet en alvorlig forhindring for øerne blot et eksempel en returrejse mellem sælvig på samsø og hou i jylland er på cirka fyrre

på samme måde

cirka to hundrede kroner på en landevej men med færgen koster det

hundrede kroner for mange børnefamilier er det et stort problem at de ikke kan komme til og fra øerne fordi

boede der for halvtreds år siden enogtyvetusind borgere i dag er tallet nede på det halve og på småøerne ses samme tendens det er ikke godt for øerne og det er ikke godt for danmark hvis øsamfundene

der mange værdier der går tabt ikke kun de økonomiske og samfundsmæssige værdier men også de kulturelle og historiske værdier samtidig

er det rigtig dårlig samfundsøkonomi at borgerne bliver klumpet sammen i storbyer mens områder værdifulde rekreative områder med lave boligudgifter og sundt miljø får lov til at stå og forfalde der er heldigvis en forståelse på vej for at sikre de danske øer en ligestilling i forhold til den øvrige trafik i danmark vi må have betalingsringen ophævet så der sikres lige konkurrencevilkår i dansk folkeparti håber vi at regeringen og folketinget vil bakke op om den her forespørgsel og vi anbefaler regeringen at nedsætte en arbejdsgruppe der kan opstille nogle konkrete løsninger

mindre øer er et billede af smukke naturomgivelser rige muligheder for friluftsliv og et enestående lokalsamfund hvor man tager ansvar for hinanden det synes jeg er en god beskrivelse men samtidig

også sådan at der er særlige udfordringer

på de mindre og ikkebrofaste øer giver det forhold

jo per definition er vand hele vejen rundt nogle helt særlige vilkår der er ikke de samme muligheder for at pendle som der er andre steder i landet der er særlige udfordringer i forhold til at sørge for at der er god offentlig service lige fra børnepasning folkeskole til ældrepleje

øgeografien har i sagens natur også betydning for mulighederne for at drive erhverv på øerne der er derfor også en god og årelang tradition for at der fra statens side ydes et ekstra økonomisk bidrag til en række af de kommuner som enten selv er øer eller har små øer inden for kommunen

øvrigt varetage de forskellige kommunale opgaver økonomi og indenrigsministeriet udbetaler således hvert år de såkaldte § tyve og § en og tyve tilskud til kommuner med små øer og til økommunerne ærø læsø samsø og bornholm samlet er der i to tusind og fjorten

de tre økommuner ærø læsø og samsø samt fem og fyrre million

jeg vil så også lige tilføje at der fra transportministeriet yderligere ydes et tilskud

otte million kroner til økortordningen en ordning som sikrer beboerne på de små øer gratis person cykel og

og med i år er tilskuddet til kommuner med små øer forhøjet med femten million

forhøjelsen indgik som en del af aftalen om en justering af den kommunale udligning fra to tusind og tolv baggrunden var et politisk ønske om at give muligheder for nye initiativer ikke mindst på færgeområdet det kunne for eksempel være gratis godstransport for at lette udgifterne for erhvervslivet på øerne eller for eksempel gratis persontransport i turistydersæsonen for at lokke flere besøgende til uden for den almindelige turistsæson

tilskud gives som generelle tilskud pengene er altså ikke øremærket til en bestemt anvendelse det betyder at kommunerne selv kan tilrettelægge færgedriften og den kommunale service i øvrigt efter de lokale ønsker og prioriteringer det hænger også fint sammen med at det er kommunerne der har ansvaret for færgedriften til øerne grundlæggende

er den rigtige løsning

er den rigtige løsning i forhold til færgefarten er et lokalt anliggende som bedst finder sin løsning lokalt for selv om slotsholmen

vil jeg være meget betænkelig ved at lade os som er herinde tage detaljerede beslutninger om færgedriften i kommunerne det er jo i kommunerne og på øerne man ved hvad de lokale behov er og bedst kan prioritere hvilke ressourcer man ønsker der skal anvendes på færgerne de konkrete løsninger må findes i en lokal debat og dialog hvor det selvfølgelig er vigtigt at dem der er afhængige af færgedriften er inddraget i de beslutninger der træffes kombinationen af kommunalt ansvar for færgerne og generelle tilskud fra staten giver samtidig også en tilskyndelse

kommunerne til at arbejde med at opnå den mest effektive drift af færgerne i den forbindelse vil jeg nævne at forhøjelsen af tilskuddet til kommuner med små øer også var begrundet i et ønske om at kommunerne i fællesskab finansierer etableringen af et fælles færgesekretariat etableringen af et fælles færgesekretariat kan give mulighed for at høste stordriftsfordele

hvordan man gør ting så man kan hjælpe hinanden og eventuelt aftale fælles løsninger

være rigtig god økonomi i men også sund fornuft da den løsning man har fundet et sted

nu endelig arbejdes på en konkret model med en placering på ærø og jeg ser frem til at der snart kan findes en endelig løsning med opbakning fra de involverede kommuner sådan at kommunerne faktisk involverer sig og bruger netop det fælles færgesekretariat

når der i forespørgslen spørges til hvad regeringen vil gøre for at sikre ligestilling mellem økommuner og småøer

at der allerede er gjort meget fra statslig side for at kommunerne kan tilrettelægge en fornuftig færgedrift men jeg og regeringen er selvfølgelig helt bekendt med at der er en løbende debat hvor ønsket om lavere færgetakster er stort det forstår jeg godt det der er vigtigt er selvfølgelig at et sådant initiativ er finansieret de tre økommuner læsø samsø og ærø

en rapport selv foretaget en beregning af at det vil koste godt fem og firs million kroner årligt at indføre et såkaldt landevejsprincip hvor færgeturene i princippet kun skal koste det samme som at køre en tilsvarende strækning

et regnestykke på hvad det vil koste at indføre en tilsvarende ordning

vi har i regeringen ikke en nærliggende finansieringsmulighed for forslaget eller sagt på en anden måde

for at gennemføre dette projekt under alle omstændigheder er det jo helt afgørende

ikke hørt argumenter for at det kun er de tre nævnte øer som i givet fald ville have brug for et landevejsprincip det vil vel i princippet alle danske øer der ikke er brofaste

lad mig som afrunding understrege at vi skal fastholde helårssamfund på øerne og det kræver at vi er opmærksomme på de særlige forhold der gør sig gældende når det gælder færgetransporten skal vi fastholde at det bør være et kommunalt ansvar at tage beslutning om færger ligesom kommunerne har ansvaret for den almindelige kommunale service på øerne men staten har også meget kontant taget et medansvar for at kommunerne kan løfte

der er med andre ord også en solidaritet fra resten af danmark dér hvor man er brofast regeringen har hele tiden for

senest demonstreret ved forhøjelsen af tilskuddet til kommuner med små øer sammen med en række

godt sted ud til en stor åben bugt og det gjorde så at skibene nemt kunne sejle ind og handle men det at den lå så åbent gjorde også at den var meget sårbar i forhold til fjender

opstillede vikinger simpelt hen flådebaser på helgenæs på mols og på samsø og på tunø

simpelt hen bagholdsangrebet af samsø og tunø og helgenæs dengang var aarhusbugten

fungerede nærmest på samme måde som en lidt større by gør i dag ligesom når vi kan tage

sig selv som en enhed øerne og i det hele taget aarhusbugten øerne og fastlandet i aarhusbugten betragtede sig selv som en enhed

der er selvfølgelig løbet meget vand i åen siden da

i dag ser vi meget større forhindringer for det

forhindringer er også nogle af dem som vi ikke kan gøre noget ved det er jo at transporten inde på fastlandet

er blevet meget hurtigere end den var dengang og det gør også at mange mennesker

at det er lang tid det kan vi ikke gøre så meget ved

jo at vi kan sikre de bedste forudsætninger for at pendle mellem vores småøer og vores økommuner hvilket selvfølgelig indebærer hyppige færgeafgange og naturligvis en transportøkonomisk ligestilling med det øvrige samfund så kunne vi høre ministeren tale om hvor meget regeringen giver i tilskud til øerne og til økommunerne her skal vi bare lige huske på at så længe vi ikke øremærker pengene til småøerne når vi sender dem af sted til kommunerne

altså en overvejende sandsynlighed for at de ender med at dække andre huller i kommunekassen

for vi har alle sammen været ude sammen og set på småøerne og vi har alle sammen hørt flere eksempler på at de aldrig nogen sinde har set de penge der blev givet i tilskud i hvert fald mange af dem derfor

er det utrolig vigtigt for os

at sikre når vi giver øerne og småøerne et løft at pengene

så også ender ude på øerne vores øer er jo fantastiske perler som vi danskere skal være stolte af

og et sammenhold mellem mennesker der gør at de tager stort medansvar for det lokalsamfund de lever i det eneste der sker derude

det de selv sætter i gang og det ved de godt

der også et rigt foreningsliv og derfor ser man også en høj grad af frivilligt engagement men affolkningen på øerne taler jo sit eget sprog den galoperer jo derudad stærkere end i selv de mest affolkede landdistrikter på fastlandet og vi politikere er simpelt hen nødt til at gribe aktivt ind hvis vi gerne vil beholde vores øer

regeringen eller den forrige regering skylden for noget af det her jeg vil simpelt hen ikke være med til at et så stort problem for øerne skal nedtones af politisk mudderkastning det her er jo en kedelig tendens som har udviklet sig over år og det er nu vi må og skal gribe ind for at redde øerne vi er nødt til at spørge os selv vil vi øerne eller vil vi dem ikke hvis vi gerne vil øerne

vi jo nødt til at sikre den ligestilling med det øvrige samfund så vi ikke lukker dem inde bag en dyr betalingsring som forhindrer bosætning erhverv og turisme

vi i dansk folkeparti gerne have undersøgt hvad det egentlig koster hvis vi skulle indføre landevejsmodellen således at en færgebillet svarede til det man betaler tilsvarende

og hvordan kunne vi i så fald finansiere det det kunne vi jo godt tænke os at få en arbejdsgruppe til at se nærmere på og komme med nogle konkrete forslag som vi senere kan arbejde ud fra

vi sammen med venstre konservative og liberal alliance

vil jeg rigtig gerne anerkende regeringen for at de forsøgte at imødekomme vores forslag dog med nogle ændringer der gjorde det lidt mere ukonkret og når noget ikke er klokkeklart og konkret

kan vi godt frygte at projektet ikke får lige så høj prioritering som vi gerne vil give det men i hvert fald tak regeringen for at følge os et langt stykke hen ad vejen og tak til enhedslisten for at lægge pres på regeringen til at gøre

hvis opgave er inden første marts to tusind og femten at udrede hvordan det bedst sikres at danske økommuner og småøer opnår ligestilling med det øvrige danmark med hensyn til person bil og godstransport forslagsstillerne ønsker at arbejdsgruppen fremkommer med konkrete forslag om hvordan den såkaldte landevejsmodel kan indføres så befordring til og fra ikke brofaste øer sker til priser der svarer til udgiften ved kørsel over tilsvarende afstande på landevej arbejdsgruppen skal desuden foreslå hvordan fastboende

ikke brofaste økommuner kan opnå ligestilling med de syv og tyve danske småøer der siden to tusind og et har haft gratis personbefordring arbejdsgruppen skal udarbejde overslag over de forventede udgifter og eksempler på hvordan finansieringen kan ske over transportministeriets ordinære konti på finansloven over andre konti udligningsordninger eller på anden

ting der er meget bekvemme og ting der er nødvendige

er helt sikker på at vi nok skal finde nogle ting som

hører til i den bekvemmelige ende når vi skal ind og se på finansiering men jeg vil også godt medgive at det ikke er os i dansk folkeparti eller nogen af partierne som er eksperter i at pege på bestemte modeller og det er

indtil for få år siden adskilte eksistensmulighederne på øerne sig ikke meget fra andre dele af danmark men i takt med samfundsudviklingen har det ændret sig drastisk for øsamfundene

samt presset og udfordret øernes eksistens som levende

som netop levende helårssamfund skal der findes en erstatning for den erhvervsaktivitet og de arbejdspladser som er gået tabt

og ihærdige præstationer af mange ildsjæle for at øerne

sejerø fejø femø askø omø agersø tunø ærø og så videre

der ligner det øvrige lands vilkår her kommer færgetrafikken stærkt ind i billedet det er en hæmsko for ethvert samfund og lokalsamfund hvis der skal store omkostninger til

både gods biler og personer kan komme frem og tilbage netop det er en meget stor belastning for øerne som andre lokalsamfund i danmark

i nær samme grad derfor må vi analysere nærmere

med de høje færgetakster kan minimeres og hvordan dette kan finansieres vi er et samfund

i stand til at finansiere store motorvejsprojekter

om og hvordan der kan laves en ligestilling for de blå veje til øerne danmarks småøer og

passe på og give ligestilling sverige har sin berømte skærgård danmark har sin berømte øgård det er et klenodie

i stand til at bruge milliarder og finde milliarder til at lægge motorveje landeveje og mindre veje ud til hvert

vores øer og vores landdistrikter og af at vi får skabt et danmark i bedre balance det ses bla

landdistrikterne har fået deres egen minister efter regeringsskiftet i to tusind og elleve

er derfor et område som vi dagligt har fokus på og som ligger socialdemokraterne meget på sinde regeringen har da også fra dag et sat jobskabelse og sikring af vores velfærdssamfund øverst på to do listen også i landdistrikterne og på øerne

derfor glædeligt at vi nu kan se at dansk økonomi er kickstartet og beskæftigelsen er stigende igen for det er nemlig en væsentlig forudsætning for at kommunerne kan sikre gode vilkår for bosætning og erhverv på de små øer

vores økommuner som en del af regeringen

er vi socialdemokrater naturligvis glade for og også stolte af at regeringen har taget en række konkrete initiativer

til at give vores øer og landdistrikter en hjælpende hånd dermed har socialdemokraterne også været med til at sikre en kommunal udligning der betyder mere ligestilling mellem by og land med aftalen omfordeler vi årligt cirka fire hundrede million kroner

mere fra de større byer til kommuner i landdistrikterne og den ændrede udligning medfører også en gevinst for de to økommuner

om året dertil kommer så at i år går næsten hele særtilskudspuljen på fire

til de tredive land og yderkommuner socialdemokraterne

og turisme hvor kyst og naturturisme er et særligt indsatsområde for det er erhverv som er vigtige i vores landdistrikter og hvor vækstplanerne skal bidrage til ny vækst og nye arbejdspladser samtidig

en helårsbolig kan benyttes til fritidsformål

samtidig tillader at boligen kan gå tilbage til helårsbeboelse på et senere tidspunkt formålet med det er jo at øge efterspørgslen efter helårsboliger i yderområder og på øer hvor affolkningen

betyde at bygninger kommer til at stå ubeboede og forladte

vi har desuden sat os i spidsen for at forbedre den kollektive trafik i yderområder i danmark

årligt frem til to tusind og sytten for ikke at nævne togfonden

sikrer jo at vi fremadrettet ikke bare får timedrift mellem de store byer

vi har sikret flere midler til byfornyelse i landdistrikterne og der er afsat fire og halvfems million

i to tusind og femten til nye lokale aktionsgrupper de såkaldte lager som skal bidrage til at skabe udvikling i landdistrikterne og her har øerne jo fået deres egen lag som det ligger i øjeblikket der er altså taget en række initiativer som styrker vores landdistrikter og øer

der er også initiativer som specielt retter sig mod ørerne det er som bekendt sådan at der årligt betales et øtilskud

kommuner med små øer og til økommuner tilskuddet beløber sig samlet til over

årligt tilskuddet gives til kommunerne på baggrund af de særlige udgifter der er forbundet med at have en ø i kommunen eller at være en økommune senest har vi forhøjet tilskuddet til kommuner med små øer med femten million

er gået til at give mulighed for billigere godstransport billigere billetter

turistydersæsonen og et fælles færgesekretariat som ministeren også har beskrevet vi har stor forståelse for at man ønsker at kompensere vores øer yderligere

gennem et såkaldt landevejsprincip

tidligere har foreslået læsø samsø og ærø har selv beregnet at det vil koste i omegnen af fem og firs million kroner årligt at indføre landevejsprincippet for bare de tre øer alene at økommunerne ønsker at indføre landevejsprincippet har vi såmænd stor forståelse for men i modsætning til dansk folkeparti har vi

kunne finde finansiering og det har endnu ikke været muligt heller ikke for dansk folkeparti som jeg hører det tydeligvis er det sådan at finansiering ikke er noget dansk folkeparti bekymrer sig om

jo også vist sig i de seneste måneder at det er lykkedes dansk folkeparti at love stort og småt over de senere år for den nette sum af ikke mindre end en hundrede og fem og halvtreds milliard

kan vi så lægge oven i løfter som der ikke kan anvises finansiering for

så synes jeg man skal huske på at det parti som dansk folkeparti

statsministerposten efter næste valg hvis man er så heldig at vinde det nemlig venstre har tænkt sig at indføre nulvækst i kommunerne og jeg kan ikke få øje på hvordan det skal hjælpe kommuner med småøer for slet ikke at nævne økommunerne det kan dansk folkeparti måske forklare

som nævnt har regeringen taget en lang række initiativer til gavn for vores landdistrikter og øer og alle os der kommer fra landdistrikterne og øerne ved godt hvilke kvaliteter hvilke kvaliteter områderne har socialdemokraterne ved det også og derfor ønsker vi at vores småøer og økommuner fortsat skal være en levende del af det danske samfund

og meget langhåret fordi der ikke er nogen der ved helt nøjagtigt hvordan tingene hænger sammen

bliver anvendt inden vi så kan have en mere faglig saglig diskussion om om hvorvidt det så er nødvendigt at

give flere penge til økommunerne og til

uden indhold og med en masse snak jeg tror bare

betyder de høje transportomkostninger at der kommer cirka en kroner

som han skal sælge og det giver jo nogle ulige konkurrencevilkår

kom med noget som ikke bare var snak men

at man får stoppet den affolkning af de mellemstore øer og øerne generelt

og hvorfor de bliver brugt som de gør

vi kan ikke vide om ærø kommune bruger de penge som de får herfra til færgetransport eller om de bruger dem til plejehjem eller skoler som de også har brug for

vil jeg sige at det at vi har fået en landdistriktsminister

nu har den her debat i folketinget jeg kan ikke erindre at vi på noget tidspunkt tidligere har haft den type debat nu er der lige pludselig et talerør for både politikere og folk ude i landdistrikterne

komme til at tale landdistriktspolitik det ved jeg ikke om ordføreren synes er en dårlig

klargjort hvad det egentlig er hvor mange æbler og pærer

hvor meget der er givet og

bliver brugt og så tage diskussionen ud fra det

så er den reelle diskussion og så har vi også et sammenligningsgrundlag i forhold til hvordan de forskellige kommuner opfører sig

i forhold til udviklingen i danmark i det hele taget så

her i folketinget i den sidste ende

de af os der taler sammen om de problemstillinger og som møder

nogle muligheder der kan være i forhold til hvordan de kan løses

det kommer et bud på hvordan man kan gøre så er det jo op til den politiske vilje og

ministeren opfordre venstre til

ønskede at få det her ind som en del af

finansloven jeg har også noteret mig at venstre er en del af

jeg har ikke på noget tidspunkt i forbindelse med det set venstre hejse

de tre økommuner og til kommuner med små øer

den kommunale service i kommunerne og på øerne i øvrigt

også et incitament til at få den mest effektive færgedrift

borgerne på landets øer holde kommunerne ansvarlige for at der skal sikres gode forhold for borgerne

også her tror vi på det kommunale selvstyre

indførelse af det såkaldte landevejsprincip vil være en meget dyr løsning

der foreligger ikke samlede beregninger men vi hørte

fru mette dencker sige at det nok vil være et beløb i størrelsesordenen

som det ville koste at få fuld ligestilling

et landevejsprincip og må jeg minde om at

frem og tilbage til landets øer det er meget dyrt og derfor skal der tilvejebringes en betydelig

det forslag til vedtagelse som vi hørte

den meget betydelige finansiering som der ligger bag fuld ligestilling og indførelsen

bedre og billigere transport jo ikke i sig selv vil få flere mennesker til at flytte

at man kan erhverve en

på de danske øer fordi der netop er omkostninger ved at transportere sig til og fra øerne og derfor vil det jo være sådan at hvis transporten bliver billigere

gå op så derfor er det jo ikke en snuptagsløsning til at få flere mennesker til at flytte

gerne se på hvad der kan gøres vi vil gerne nedsætte en arbejdsgruppe der kan analysere det yderligere og derfor tager vi også positivt imod debatten og håber

vedtagelse og jeg vil gerne på vegne af socialdemokraterne radikale venstre sf og enhedslisten oplæse

vedtagelse folketinget opfordrer regeringen til at nedsætte en arbejdsgruppe hvis opgave er inden første marts to tusind og femten at udrede hvordan

sikres at danske økommuner og småøer opnår bedre og billigere transport til resten af danmark for biler og personer folketinget ønsker at arbejdsgruppen analyserer om det såkaldte landevejsprincip kan indføres så befordring til og fra ikke brofaste øer sker til priser der svarer til udgiften ved kørsel over tilsvarende afstande på landevej arbejdsgruppen skal desuden forholde sig til om fastboende på ikke brofaste økommuner kan opnå ligestilling med de syv og tyve danske småøer der siden to tusind og et har haft gratis personbefordring arbejdsgruppen skal udarbejde overslag over de forventede udgifter og se på mulige finansieringsmodeller det var forslaget til vedtagelse fra socialdemokraterne radikale venstre sf og enhedslisten tak

i forlængelse af alle de andre gode og fine taler

vi går ikke ind for at vi indfører landevejsprincippet og fuld ligestilling men vi ser gerne på hvordan vi inden for gældende rammer med de forslag

kan sikre bedre og billigere transport

det er jo det som forslaget til vedtagelse afspejler samtidig med at vi får belyst omkostningerne ved en ligestilling og omkostningerne ved en indførelse

om der kan gøres mere og om vi kan gøre det bedre

der er indført et fælles færgesekretariat som kommer det er et andet initiativ regeringen har taget

og billigere men vi vil sige tingene ærligt vi har ikke råd til ligestilling og til landevejsprincippet og jeg er overrasket over at et parti som venstre som går ind for nulvækst

de offentlige budgetter nu her i folketinget lover at man vil prioritere et landevejsprincip og en ligestilling som kan koste

gælder en fuld ligestilling med borgere i resten af landet

på en landevej eller sejler ti

til en ø så må vi sige så klart

politik som vi kan støtte men vi vil meget gerne være med til at skabe klarhed

i debatten og dermed få overblik over udgifterne

mulige finansieringsmodeller og på den baggrund være med til at tage en samlet beslutning her i folketinget om hvordan vi kan sikre bedre og billigere transport

sig frem til når det handler om landevejsmodellen og uanset hvor fornuftigt det kan være

det årlige driftsbudget på øerne som stadig væk i min optik vil være langt mindre end driftsbudgettet

har regeringen på forhånd besluttet at de ikke er indstillet på landevejsmodellen

blandt alle partier vi tilvejebringer et ordentligt grundlag for den videre diskussion men jeg kan sige med

at en fuld indførelse af ligestilling og landevejsprincippet

regeringens politik for det har vi ikke råd til det har dansk folkeparti heller ikke og det har venstre heller ikke

hvis man fremfører det det som en politik

million kroner et skøn

som ordføreren for dansk folkeparti i øvrigt

der er det bare min stilfærdige pointe at venstre plejer at være et parti der stiller finansiering bag forslagene

det sker på ingen måde her vi snakker altså

råd til men vi vil gerne se på om vi kan skabe bedre og billigere transport og det er præcis det der ligger i det forslag til vedtagelse som

penge ud af den blå luft med innovative finansieringsmodeller som ikke går ud over andre områder det vil betyde færre penge til andre former for transport færre penge til vores skoler færre penge til sygehusene i størrelsesordenen måske som skønnet også af dansk folkepartis ordfører tre

million kroner om året det er en betydelig merudgift og der er ikke anvist nogen former for finansiering

sådan almindelig kutyme i det radikale venstre at nedsætte arbejdsgrupper i

ministerposterne i til at lave et analysearbejde man ikke har tænkt sig

er at man ikke anerkender eller ønske om at gøre noget ved

står der at man skal udrede hvordan man kan sikre bedre og billigere transport og det står vi inde for det vil vi gerne se på er der ting vi kan gøre for

men i lyset af debatten i lyset af den markante fokus der har været

det konservative folkeparti på landevejsprincippet

bidrager vi samtidig gerne til at få udredet og analyseret og beregnet præcis hvad det koster så vi

arbejdsgruppen giver mening vi signalerer klar villighed til at se på det

sikre bedre og billigere transport men vi går ikke ind for den fulde ligestilling og landevejsprincippet for der kan ikke

øerne i danmark det vil være for dyrt og det vil være driftsudgifter som vil ramme andre dele af de offentlige budgetter og det synes jeg er en ærlig ting at fremføre og sige så klart som muligt men vi ser gerne på

i flere år udviklet sig skævt væksten og erhvervsudviklingen koncentrerer sig mere og mere om de større byer mens der er tilbagegang og stagnation i landdistrikterne og i særlig grad på øerne

arbejdspladser lukker og mennesker mister deres job det har betydning for den enkelte og

familie men også for det område de bor i for det får folk til at flytte hen hvor arbejdet er hvis de da ellers har den mulighed vi ser også at mindre virksomheder ikke kan ekspandere selv om de har potentialet til det og har gode tal på bundlinjen alene fordi det er svært at opnå et lån med sikkerhed i huset selv folk der både vil og har råd til at købe

alene fordi omsætningen på boligmarkedet er lav på grund af frygt for at værdien af boligerne falder det er en ond spiral der betyder at den negative udvikling bliver selvforstærkende

væksten i mange af vores landdistrikter

det burde ikke være tilfældet i et lille land som danmark det gør os sårbare og det passer ikke til et velfærdssamfund som vores vi skal have vækst og udvikling i alle dele af landet

sf mener at der er behov for at få styrket mulighederne for at få finansieret både ejerboliger og erhvervsbygninger vi foreslår en bedre finansiering ved at der oprettes et særligt realkreditinstitut der tager sig af udlån i landdistrikterne

institut kan enten fungere på rene markedsvilkår med en

højere rente eller for eksempel med hjælp fra staten i form af enten en vis underskudsdækning eller tilskud til renten en mulighed er også et samarbejde med pensionskasserne deres medlemmer bor jo da i hele danmark og betaler til pensionskasserne

vil merrenten jo også blive meget lille

det der i hvert fald står fast er

løsning på problemerne med finansieringen og vi skal fra politisk hold gøre mere for at hjælpe en positiv udvikling på vej vi kan ikke leve af at koncentrere vores vækst i de større byer

være en hjælp til for eksempel den driftige håndværksmester med de gode ideer eller iværksættere af enhver slags som jo ofte er kommet godt fra start ved at få den første kapital fra en belåning af huset men for hvem den mulighed er unødigt svær i dag

så er der familier der ønsker at flytte ud til grønne områder og gerne vil pendle lidt for at opnå fordelene ved at bo i landdistrikterne eller på en ø for dem kan et lån

opfylde drømmen samtidig medvirke til at tilføre liv og vækst til et område som ellers kunne ende med at blive affolket

dyrt for samfundet at så store dele af landet ikke udvikler sig og derfor yder staten og eu jo også støtte til bestemte områder ud fra den samme tankegang kan fællesskabet også træde til med en ny type realkreditinstitut

det samme tema argumenteret for sådan et realkreditinstitut

netop i dag er der kommet helt nye argumenter for at vi skal gå den her vej tænketanken kraka har lige offentliggjort en ny analyse der netop slår fast at selv solide virksomheder i vores landdistrikter har langt sværere ved at få lån end virksomheder der ligger i områder hvor postnummeret signalerer beliggenhed i eller tæt ved en større by

sf synes at vi skal få undersøgt til bunds hvad en billigere transport til øerne vil koste og hvad det vil betyde for bosætning og erhvervsudvikling

i dag udfordres øerne af både

lang transporttid og høje billetpriser må jeg så ikke også jeg synes det er forkasteligt

kun er ganske få kommuner der bruger det tilskud de har fået fra staten som det var tiltænkt

at gøre transporten til øerne billigere penge beregnet til at gøre det billigere at rejse til øen

tilskud endt i kommunekassen

en anden vigtig forudsætning for et liv på øerne

og arbejdsliv er at vi har bredbånd af høj kvalitet

udtryk for en vis utålmodighed nu har vi snakket længe nok og nu skal der ske noget

en trafikal ligestilling eller landevejsmodellen som den også kaldes men det er også en kendsgerning at det er en meget stor mundfuld

efter enhedslistens mening forberedes grundigt og dertil synes vi faktisk at

noget skal forberedes grundigt

blandt andet færgestøtten skal den gives som generelt bloktilskud

fungerer i forbindelse med transportministeriet i

til småøerne

småøerne lavede en beregning på et tidspunkt

hvor man kom frem til at det ville koste atten million

kom frem til at det ville koste seks million kroner så så

også derfor det er nødvendigt at vi får et fast grundlag og det samme grundlag alle sammen at diskutere ud fra fra enhedslistens side ser vi jo også meget kritisk på

af at gøre transporten til øerne billigere

økortordningen netop ikke omfatter biler det var helt bevidst i sin tid

mulighed for at begrænse bilpendling

gode kollektive muligheder i begge ender af færgen

delebilsystemer som vi snakker meget om samkørsel og så videre og så videre der er jo trods alt den fordel

at det er et begrænset geografisk område til at overskue så der var jo nogle muligheder der men det er jo også en del af problemstillingen som som vi i hvert fald vil vil have ind i debatten når vi engang tager hul på den

står på et fælles og fast grundlag

så det er blot nogle enkelte eksempler på ting som vi synes kan problematiseres i forbindelse med det så det er rigtig godt

bedre og billigere transport den bliver også målrettet

at landevejsmodellen skal skal vendes

specifikt nævnt det er specifikt nævnt at

og der er også nævnt at der skal ses på mulige finansieringsmodeller det synes jeg man helt klart er nødt til

skal gives som direkte tilskud

med at give det som generelt bloktilskud ja vi gør begge dele i øjeblikket men det er jo en del af den der diskussion

oprigtig ked af at vi ikke her i dag kan samles om en fælles vedtagelse når jeg ser på de to forslag til vedtagelse synes jeg simpelt hen

forlængelse af det som fru mette hjermind dencker sagde

det her ikke er egnet til mudderkastning eller til ligesom at splitte folketinget tværtimod vi er så tæt på hinanden

en god garant for øerne at det var samtlige partier der ligesom stod bag en fælles vedtagelse jeg er ikke et øjeblik i tvivl om at regeringen vil kaste sig

så i hvert fald ind i den her arbejdsgruppe og være med til at

vi jo spørge indenrigsministeren om hun da ikke vil bekræfte at det vil man selvfølgelig på en

der går halvhjertet ind

jeg oplever netop ordføreren

og mener det han gør hvordan i verden kan ordføreren så

som kan problematiseres det som jeg synes er vigtigt og som står i begge forslag til

at vi får nedsat en arbejdsgruppe at vi får gennemført en analyse så vi alle sammen står på et fælles grundlag når vi engang skal diskutere det her

tage stilling til det politisk og brydes om det politisk

jeg mener det giver et rigtig godt grundlag for den politiske diskussion og jeg mener også at den borgerlige opposition sagtens kunne

håndsrækning til de danske landdistrikter og øer og som dermed også sikrer danmark en balanceret vækst hvor velstand og beskæftigelse ikke kun er forbeholdt de større øer konkret har vi i vores forslag til vækstplan afsat godt to milliard kroner til initiativer der i vid udstrækning er målrettet udfordringer i netop vores landdistrikter og øer og som skal sikre at vi får vækst

de store byer det er også for landdistrikter og øer og danmark brækker jo netop midt over hvis udviklingen ikke vendes men det kræver også politikere som vil prioritere øerne nu har der været snakket nok alle ordførere har talt i dag men det bliver ved snakken og det bliver ved talen men i vores forslag

at hæve bloktilskuddet til ærø læsø og samsø konkret foreslår vi i vores vækstplan at hæve tilskuddet med fyrre million

det betyder ikke at vi ikke på sigt støtter landevejsmodellen og det betyder ikke at de fyrre million kroner

være nogle som indvender jo men der kan jo være økommuner ærø læsø eller samsø som så bruger dem på noget andet og der vil jeg godt se den økommune som vælger at bruge et tilskud som de ved fra folketingets side målrettet gives til netop færgedrift

pengene andetsteds det tror jeg ikke at de vil gøre så modsat andre partier har vi altså rent faktisk prioriteret det konkret vi har prioriteret det politisk i vores planer vi har lagt det her åbent ind på bordet til vækstforhandlingerne

jo kan se at erhvervslivet på læsø ærø og samsø i dag er tynget af de ekstra transportomkostninger der er på færgefarten omkostninger i form af både tid og penge

på grund af transportforholdene er der et lavere niveau af pendling til og fra øerne sammenlignet med pendlingsmønstrene i resten af danmark og det hæmmer den økonomiske udvikling på de danske øer

vi direkte se og netop derfor foreslår vi at hæve bloktilskuddet for netop disse tre øer for at sikre en bedre konkurrencesituation men også i erkendelsen af at folk i høj grad også i dag bor hvor de arbejder især når det gælder øerne og er der ikke arbejdspladser så affolkes øerne langsomt vi ønsker et danmark i balance hvor væksten ikke kun er forbeholdt fastlandet som konservative

vi jo generelt optaget af at sikre en balance i danmark normalt er det jo balancen mellem frihed og socialt ansvar men det er også en balance når vi taler om by om land om øst og vest om provins og hovedstad og uden den balance brækker danmark

blevet fremhævet at de to vedtagelse ligner hinanden til forveksling

her er at der kommer en arbejdsgruppe men det som adskiller det radikale venstre fra det konservative folkeparti er jo at vi har et ønske om på sigt at prioritere og opnå en ligestilling

det radikale venstre ikke det meldte radikale venstre jo fint ud og det

sådanne politiske forskelle men vi ønsker

i langt højere grad end tidligere bliver muligt at konkurrere og skabe arbejdspladser og at man ikke skal være udsat for det som den kære brygmester fra rise bryggeri på ærø er udsat for nemlig at hans øl koster en kroner mere per styk

der så afsat fyrre million kroner ud af de skønsmæssigt som debatten har afspejlet tre

fru mai mercado

million kr som forslaget ville koste hvor skal resten af pengene findes og er det konservative folkeparti

parti der her til aften i denne sal

vi vil gerne prioritere når vi går til vækstforhandlinger

netop at sikre at den konkurrencesituation som i dag ikke er retfærdig

i en sådan forhandling vi har bare ikke set andre partier som har set det her i et vækstperspektiv og som har ønsket at tage det ind på forhandlingsbordet men

det er jo i høj grad et problem som man rundtomkring på øerne

selvfølgelig gør opmærksom på og det er blandt andet noget af det der har været problemet med de femten million

afsat ekstra til færgestøtten via

to kommuner der har brugt pengene som som forudsat så det er vel lige nøjagtig det som er problemet

anbefalinger og jeres råd men nu står vi altså og kan se at det

er en uholdbar situation på det tidspunkt

stor del af folketingets partier og erklærede sig enige

jo ikke erklære sig enig på sådan et møde hvis det er man

man må da have så meget tillid til netop det kommunale selvstyre at når man har siddet og kigget hinanden i øjnene i forhold til

også brugt skulle økommunerne så gå hen og

meget har fru mai mercado tænkt på situationen

det jo alt andet lige animere

hvis man skal til at transportere levende grise og alt andet lige

incitament til i virkeligheden at lukke

det som fru mai mercado omtaler

at det er en udfordring der er øer hvor

bliver højere og højere og hvor der er færre og færre til at arbejde vi kan se at arbejdspladserne lukker vi kan se at der

et udtryk for at den kommune er under pres økonomisk og har behov for for eksempel at sikre en hjemmepleje eller noget andet man har tænkt at

forkert billede af den diskussion vi skal have herinde det

det som ordføreren talte om før

godt tænke mig at at byde ordføreren velkommen

der ønsker at der skal være balance i danmark

er faktisk rigtig rigtig dejligt jeg synes at det ville være lækkert hvis der var endnu flere der ville gøre det men

jeg ved at de konservative

i regering sammen med venstre i ti år

der i den periode overhovedet ikke på noget tidspunkt været rejst nogen som helst bekymring i forhold til hverken landdistrikter eller øer hvad er det

de konservative eller rettere hvornår var det det skete at man begyndte at bekymre sig

ansvar på den anden side det er jo ikke første gang at jeg har brugt det i

det som bekymrer mig med den her regering

og vi har diskuteret gang på gang som landdistriktsordførere hvordan statslige arbejdspladser er forsvundet

konstatere at det er en udfordring og det er en udfordring som ikke er blevet mindre når højtuddannede får omlagt deres arbejdspladser fra landdistrikterne lokalområderne til københavn så vil man se en affolkning også

at der skal være balance jeg kan også forstå at de konservative allerede har fastlagt at man i hvert fald vil bruge fyrre million kroner på at skabe den balance er det så

konservative i forbindelse med den finanslov der skal forhandles til efteråret vil tage med ved forhandlingsbordet

for at bringe balance eller for eksempel bruge det på

uden noget som helst politisk indhold eller at have en politik uden et ministerium

som er derude lokalt og som oplever politikken

bliver formuleret her

at der er politik selv om der så ikke er nogen mursten der følger med

er jo ganske mange øer der er de kommuner som er øer og så er der kommuner med øer i og så er der bornholm som vel må siges at være

der skal holde for når vi jo taler om en relativt stor driftsbevilling altså ikke anlægsbevillinger men en relativt stor

som har stillet forslaget har været med til at justere på udligningsordningen det er et ansvar som

vedtagelse og få et egentligt

men når det gælder spørgsmålet om hvem der konkret sætter handling bag ordene så synes jeg man

enhedslisten og sf for konkret at have taget ansvar for

til de kommuner som har øer og det er i hvert fald ikke snak

man vender og drejer det selv om en færge vel et eller andet sted er

forskel på på de tre økommuner på de kommuner som har øer som en del af kommunen og så på bornholm som jo er i en speciel situation fordi transporttiden

jeg tror at det ville være godt for vores debat hvis vi kunne samles om et vedtagelse og der synes jeg det er vigtigt at vi har det analytiske gennemarbejdede grundlag som har objektiv karakter og så på baggrund af det kan tage den mere politiske diskussion om hvor man så i givet fald kunne prioritere det hvis det var det man ville når man kender grundlaget det synes jeg er

for os at arbejde på i stedet for ligesom også

at begynde med noget finansiering som i sagens natur det man jo også høre på debatten i dag

når man ikke ved hvad det er for en regning der i

henning hyllested står bag fordi jeg synes det ville klæde os hvis vi gjorde det på den måde i stedet for at lade en i virkeligheden lidt diffus